anmeldte sager vil også fremgå af folketingstidende

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til på torsdag den treogtyvende maj

jeg skal lige repetere de taletidsregler vi prøver at afvikle debatten

forespørgslen ti minutter til skatteministeren til besvarelse fire minutter til de efterfølgende ordførere inklusive

at administrere de korte bemærkninger efter de regler vi bruger til de store debatter en minut i første runde til spørgsmål og svar og en halv minut i anden runde så så mange som muligt kan komme ind med korte bemærkninger inden for den tidsramme

forberedende retsmøde spørger forsvarsadvokaterne om afgørelsen i helle thorning schmidt og stephen kinnocks skattesag har indflydelse på camilla vests sag skat og anklagemyndigheden oplyser at det ikke er tilfældet og at de ikke vil udlevere afgørelsen camilla vest og hendes mand idømmes derfor hver en år og ni måneders fængsel og en bøde på

om ønsket fra forsvaret for camilla vest om at se afgørelsen i helle thorning sagen

begrundelsen herfor er det i orden at holde praksisændringer hemmeligt og hvad har ministeren gjort for at opfylde sin tilsynsforpligtelse camilla vest sagen går ikke væk

er kommet stor fokus på skats håndtering af konkrete kontrolsager og fokus på retssikkerheden på skatteområdet jeg vil derfor tillade mig før besvarelsen af de konkrete spørgsmål at knytte enkelte overordnede bemærkningerne hertil skattekontrol er en del af skats samlede opgaver

opkrævet cirka ni hundrede milliard kroner i skatter og afgifter og det kræver selvfølgelig også kontrol denne kontrol

professionelt og efter reglerne retssikkerhed er således helt centralt for vores skattesystem skat har en række hjemler i skattelovgivningen til at kontrollere borgernes og virksomhedernes forhold som kan have vidtgående konsekvenser for den enkelte derfor må det også kunne forventes at skat i alle sammenhænge optræder ordentligt og korrekt jeg ser med alvor på den kritik der er rejst imod skat den rejste kritik i de konkrete sager er også baggrunden for at jeg

skat om en redegørelse for de retningslinjer som skat følger ved håndteringen af kontrolsager

hvorledes retningslinjerne tilgodeser tilgodeser den enkeltes retssikkerhed som en del af redegørelsen har jeg bedt om en vurdering af om retningslinjerne har været fulgt i de konkrete sager der bliver diskuteret i offentligheden jeg kan af gode grunde ikke på nuværende tidspunkt vide om redegørelsen vil pege på et behov for konkrete tiltag på det tidspunkt hvor redegørelsen foreligger

selvfølgelig nøje vurdere situationen den endelige redegørelse vil blive oversendt

jeg sagt noget om min mere generelle opfattelse af den rejste kritik helt konkret i forhold til de rejste spørgsmål i dagens forespørgselsdebat vil jeg gerne understrege at jeg kun kan svare på skatteministeriets område en straffesag for domstolene føres af anklagemyndigheden i en straffesag for domstolene vil skat typisk have en sagkyndigfunktion og derudover vil selve skatteansættelsen være skats ansvar

to kompetente myndigheder inde over straffesagerne og i sidste ende er det anklagemyndigheden der har kompetencen til at rejse tiltaler jeg nævner denne adskillelse i rollefordelingen den er efter min klare opfattelse retssikkerhedsmæssigt helt central skat fører ikke straffesager ved domstolene det gør anklagemyndigheden ved politiet og sådan skal det også være spørgernes spørgsmål knytter sig til en konkret skattesag hvor jeg har ubetinget tavshedspligt efter skatteforvaltningslovens § syttende jeg håber derfor at der er forståelse for at jeg hverken kan eller vil diskutere konkrete skattesager eller bidrage med oplysninger i videre omfang end det der fremgår af de offentliggjorte afgørelser jeg håber også at de ærede medlemmer af folketinget under

vil have fokus på at holde diskussionen generel inden for disse rammer er jeg også tilfreds med at kunne sætte nogle ting på plads jeg har følgende bemærkninger til de enkelte stillede spørgsmål spørgsmål en og to refererer til oplysninger om materiale

været fremme i pressen om hvordan skat har håndteret den konkrete sag jeg vil ikke kommentere nærmere på den konkrete sagsbehandling efter skatteforvaltningsloven har skats medarbejdere en særlig ubetinget tavshedspligt intern videregivelse af særligt fortroligt internt materiale er også omfattet af de almindelige regler herom i forvaltningsloven og persondataloven efter forvaltningsloven må en offentligt ansat ikke skaffe sig fortrolige oplysninger som ikke har betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver på samme måde må en offentligt ansat ikke videregive oplysninger der ikke er af betydning for en anden myndigheds opgaver bestemmelsen begrænser således hvem der inden for en myndighed

generelt kan jeg oplyse at når der er tale om en praksisændring udsender skat et ordregivende styresignal eller beskriver praksisændringen i den juridiske vejledning der bliver ikke gjort opmærksom på praksisændringer ved at sende fortrolige afgørelser rundt i organisationen spørgsmål tre lyder således

i overensstemmelse med skats retssikkerhedspolitik at træffe beslutning om en praksisændring uden at offentliggøre den

udsender skat som jeg netop

har nævnt et ordregivende styresignal eller beskriver praksisændringen i den juridiske vejledning skat har således faste retningslinjer for hvornår der udsendes styresignaler og ændres i den juridiske vejledning det sker når der er et behov for at beskrive nye områder hvor der ikke tidligere har været fastlagt en praksis det er også oplagt når

en praksisændring eller en præcisering styresignaler bruges også hvor genoptagelsen af en bestemt type sager skal ske som følge af at skats praksis er underkendt hvis skat har truffet beslutning om at der er sket en praksisændring skal denne altså offentliggøres og det sker ved udsendelsen af et styresignal og ved ændring af den juridiske vejledning ud fra den sammenhæng der spørges til lyder det som om afgørelsen af stephen kinnocks skattesag opfattes som en ændring af

at skatteministeriet i morges har offentliggjort en domskommentar til østre landsrets dom i straffesagen kommentaren redegør for retstilstanden og det udledes

der nærmere vil belyse konsekvenserne af dommen med henblik på at sikre en ensartet skattemæssig behandling i disse tilfælde vedrørende den konkrete dom og domskommentaren er der tale om regler

men hvor der også kan indgå mere komplicerede vurderinger skattepligten afgøres så efter fortolkning og praksis bevisvurdering kan også være af stor betydning det gør også at jeg ikke finder det hensigtsmæssigt at indlede en nærmere dialog

selve reglerne her fra talerstolen jeg synes imidlertid at den offentliggjorte domskommentar giver en god beskrivelse af forholdene mellem praksis og den konkrete sag

at læse den domskommentar meget grundigt spørgsmål 4 hvordan har ministeren og hans forgænger konkret varetaget den tilsynsforpligtelse ministeren har med skats arbejde i denne sag som minister har jeg en overordnet tilsynsforpligtelse over

ministeriets institutioner jeg skal

i et rimeligt omfang føre tilsyn og fastsætte instrukser jeg kan derimod ikke træffe afgørelser i konkrete sager i skat det fremgår klart af skatteforvaltningsloven at

alene er skat der har kompetencen hertil jeg har derfor ikke varetaget et konkret tilsyn i

denne eller andre enkeltstående sager mens sagen har kørt og jeg går så sandelig ud fra

naturligvis ud fra hvad angår min overordnede tilsynsopgave kan jeg oplyse at skatteministeriet har ændret struktur flere gange i de seneste år og dermed er der også sket ændringer i tilrettelæggelsen af tilsynsopgaven i dag er den overordnede tilsynsopgave tilrettelagt så den blandt andet baserer sig på behandling af eller rapporter fra intern revision instrukser resultatkontrakter årsrapporter faste styringsfora og løbende dialog afslutningsvis vil jeg godt opsummere skattekontrol er en del af skats opgave og retssikkerhed er centralt for at

kan foregå på betryggende vis

på baggrund af den rejste kritik af skat bedt skat om en redegørelse om kontrolsager når jeg modtager denne

orientere folketinget om redegørelsen og de eventuelle tiltag der måtte følge heraf

endnu en gang understrege at retssikkerhed er centralt for skat og at borgere og virksomheder skal kunne stole på at alle sager bliver behandlet professionelt og efter gældende regler jeg ser således ikke redegørelsen

som et endeligt punktum for spørgsmålet om retssikkerhed og for hvordan skat skal agere i mødet med borgere og virksomheder jeg ser gerne at redegørelsen kan bruges

en styrkelse af retssikkerheden i skattekontrolsager og til at få øget tilliden til skat

at skatteministeren ikke i folketingets

men alene har henvist til at fortolkningen af gældende ret fremgår af skatteministeriets juridiske vejledning sagen har berettiget givet anledning til undren og kritik i advokat og skatteretlige kredse for hvordan kan skat som myndighed statuere at der for kinnocks vedkommende ikke er dansk skattepligt og i en tilsvarende sag hvor camilla vest ubestridt ikke var skattepligtig i danmark alligevel vil have dem dømt for grov skattesvig ved første dags arbejde i danmark det er så horribelt og krænker retsfølelsen hos mange mennesker mig selv inklusive hos mig kalder det på ordene forsøg på justitsmord begået af skat hvis helle thorning schmidt ikke havde offentliggjort kendelsen i

mands skattesag ville camilla vest og peter nielsen efter skatteeksperters opfattelse også være blevet dømt med piber og trommer i landsretten

strenge fængselsstraffe

om at camilla vests advokat muligvis ville forsøge at få udleveret den ni sider lange kendelse der frifandt helle thorning schmidts ægtemand for skattepligt afdelingschefen håbede ifølge bt at skat københavns direktør erling andersen ville være og nu citerer jeg fra bt

blande de to sager sammen som ifølge afdelingschefen og jeg citerer igen bt slet

som landsretten senere total underkendte som skatteminister har man ligesom andre ministre en tilsynspligt med sit ministerområde er ministeren ikke enig i at en måde

føre et sådant tilsyn på er ved at stille spørgsmål til sine embedsmænd om afgørelser i de sager de behandler hvis man som minister finder at en sag er afgjort forkert er det så upassende at ministeren stiller spørgsmålstegn ved det er det upassende at andre mennesker stiller spørgsmålstegn ved det skatteministeren har desværre heller ikke i dag villet give fyldestgørende oplysninger om camilla vest sagen og jeg skal derfor på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance og konservative

følgende forslag til vedtagelse folketinget finder det skarpt kritisabelt at skat ikke udveksler oplysninger om praksisændringer hvilket i camilla vest sagen var ved at føre til justitsmord jævnfør dommen i østre landsret af femte november to tusind og tolv folketinget pålægger regeringen at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af camilla vest sagen

forslag til vedtagelse fra fire partier indgår i den videre debat så har jeg noteret

skattesag i folketingssalen

er lidt udtryk for hvad venstre måske er ude på i den her sag jeg synes at det er helt

en redegørelse om de sager der har været omtalt i pressen

her i folketinget nok også skal kunne drage vores konklusioner

hvad der fremgår af den udtalelse der er kommet her til morgen

mennesker er i dømt en år og ni måneders fængsel som efter danske forhold er en meget streng straf det går jeg ud fra må være fuldstændig legitimt

diskutere en sådan sag

sig de store bekymringer for det afgjorde landsretten landsretten afgjorde

som havde indflydelse på camilla vest sagen

vil også bare spørge herre claus hjort frederiksen for det ligger jo implicit i spørgsmålene til den her hasteforespørgsel at venstre rent faktisk ønsker at kinnocksagen skulle offentliggøres at man simpelt

sag tilflyde en anden offentlig myndighed for at stille en

enig med mig i at hvis man lader kinnockskattesagen

ødelægger man også retssikkerheden for kinnock

sig tavshedspligt fra skat københavn

og grunden til at vi alle sammen er blevet opmærksomme på

jo ene og alene den kendsgerning at helle thorning schmidt offentliggjorde kendelsen i sin

mands sag ellers var der ingen der havde opdaget det

frederiksen om ikke han og

retssamfund hvor sager kan blive taget

at to andre mennesker idømmes hver en år og ni måneders fængsel sagen er at hvis ikke helle thorning schmidt havde offentliggjort den afgørelse

var de også blevet dømt i landsretten landsretten siger så direkte at fordi man nu har fået indblik i kinnocksagen

frikender man camilla vest og hendes mand det er jo det der er den egentlige og voldsomme skandale

vi kan se at der er en sag der ligner den her må vi høre hvad begrundelserne er for jeres afgørelse

den er låst og at der er tavshedspligt så er jo det samme som at embedsmændene ved at dække sig bag tavshedspligten ville sidde og se på at der blev begået et justitsmord

i forbindelse med stephen kinnock sagen og derfor vil jeg

gentage spørgsmålet viser det her forløb ikke

igen af en højere instans som så giver den tiltalte i den her sag ret

udsender en redegørelse for hvordan

praktiserer de her ting og at man så samtidig med skats direktør går ud og lufter at der måske er hundrede sager man tager op ja selvfølgelig gør man det for hvis der er begået hundrede justitsmord

sager så skulle pokker da forlange at det blev taget op jeg synes bare det er helt utroligt at det radikale venstre også vil påberåbe sig at der er sket en retssikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig

efter gældende regler fortroligt og uden politisk indblanding

det bemærkelsesværdigt at vi i dag i en forespørgselsdebat

af venstre det konservative folkeparti dansk folkeparti og liberal alliance om at forholde os til en konkret skattesag

jeg må indrømme at selv i talende stund

personsag som partierne med venstre i spidsen vil have os til at debattere her i folketingssalen men ofte

gemmer djævlen sig jo i detaljen og

kan få den mistanke at man bruger en afgjort personskattesag til at trække en anden afgjort personskattesag frem men dette får vi forhåbentlig svaret på i løbet af debatten den sag som venstre bruger som påskud for denne hasteforespørgsel vil jeg blot sige lidt generelt om først og fremmest har jeg som folketingsmedlem ingen problemer med at udstede en beklagelse over for en borger der måtte være anklaget for noget som

har gjort og hvor tingene er blevet fejlbehandlet hos de offentlige myndigheder ingen tvivl om det og jeg synes også at det ville klæde de tre venstreskatteministre som har haft ansvaret for skat til og med oktober to tusind og elleve mens den konkrete sag har været behandlet

sagen her i salen men venstre beklager intet over for borgeren i stedet bruger venstre en borgers sag hos skat som løftestang til

claus hjort frederiksen at han er af den fejlopfattelse og jeg understreger fejlopfattelse at der forud for den konkrete sag i forbindelse med kinnocks skattesag

sket en praksisændring det er ikke sandt

vil godt gentage og dermed understrege over for herre claus hjort frederiksen der er ikke sket en praksisændring i forbindelse med kinnocks skattesag det fremgår klart og tydeligt af domskommentaren fra skatteministeriet afgørelsen i

skattesag var i overensstemmelse med gældende praksis som alle skattepolitikere ved er fremgangsmåden den at når der i en sag er tale om en praksisændring

så melder skat alle praksisændringer ud i styresignaler eller i den juridiske vejledning skat offentliggør ikke en borgers skattesag det handler om retssikkerhed det er en velkendt procedure som jeg er sikker på venstre kender alt til da alle skatteministre under vk regeringen

skal vi se lidt bag om venstres spørgsmål til debatten i dag

er det venstre vil have at der skulle ses stort på en borgers retssikkerhed for at sikre en anden borger korrekt sagsbehandling en hvilken som helst borger herre hansen fru petersen fru jørgensen skulle altså ifølge venstre kunne se sine personlige oplysninger i en skattesag ligge og flyde rundt mellem forskellige offentlige instanser det kan vel næppe være at kere sig om alle borgeres retssikkerhed

for at rejse denne hasteforespørgsel nemlig retssikkerheden synes derfor at hvile på et aldeles tyndt grundlag ja jeg er tilbøjelig til

grundlag det er ikke retssikkerhedens ærinde venstre går tværtimod man foruretter nærmere en borger men det overrasker næppe nogen at venstre sætter sig op på moralens høje hest og påstår at partiet kæmper for retssikkerhed på trods af at det substantielt

er det ærinde venstre går faktum er at venstre trækker en

for samtidig at få lejlighed til at debattere en anden borgers afsluttede sag det kan jeg som folketingsmedlem kun beklage dybt over for alle borgere lad ikke den her forespørgselsdebat blive en ny standard for hvor lavt medlemmer af folketinget vil

jeg skal på vegne af socialdemokratiet det radikale venstre og sf oplæse følgende forslag til vedtagelse folketinget tager skatteministerens redegørelse til efterretning og konstaterer at retssikkerhed er centralt for skat og at borgere og virksomheder skal kunne stole på at alle sager bliver behandlet professionelt efter gældende regler folketinget noterer sig derudover at skatteministeren vil orientere folketinget om skats redegørelse om kontrolsager og eventuelle tiltag

at diskutere detaljer i folks personskattesager her

er kommet fra skatteministeriet til efterretning og den vil juristen og folketingsmedlemmet

talerstol nemlig påstanden om at der skulle være sket en praksisændring i kinnocksagen men det forholder sig

blev netop omgjort på grund af den tidligere sag

hvordan sagerne forholder sig og

ikke

været udsat for en urigtig behandling af en offentlig myndighed

det der vel egentlig er trædestenen og

den reelle grund til at

vil lave en sammenkædning mellem sammenkædning mellem

at vi har fået dokumenteret i den domskommentar der nu er kommet at der ikke er den sammenhæng

skat om at komme med en redegørelse en redegørelse som vi vil få oversendt til

frem til og på det tidspunkt får vi

jeg sige som jeg også anmærkede over for claus hjort frederiksen da han var heroppe

at man egentlig siger at kinnocksagen selve personsagen

et problem som partierne

den skal offentliggøres i hele i hele danmark inden for det offentlige for

skatteministeren har fremlagt det er efter fuldstændig gældende praksis at der kommer et styresignal fra

en ændring af den juridiske vejledning hvis der sket en praksisændring

der ikke sket en praksisændring i kinnocksagen så derfor er det ikke den der er grundlag for

at man i skatteministeriet har en sf minister som ellers vogter om retssikkerheden og

som ikke tænker på at der her kunne være foregået et kolossalt justitsmord et kolossalt justitsmord hvor et ægtepar var kommet til at sidde i spjældet i en år og ni måneder fordi der ikke var nogen der udvekslede oplysninger i skat det må da vække

den socialdemokratiske ordfører som trods alt også er valgt på borgernes vegne og ikke på systemets

lyttet godt efter siger at jeg som socialdemokratisk repræsentant kerer mig ualmindelig meget om borgernes retssikkerhed

at det er en forkert fremgangsmåde som de borgerlige partier har valgt at man skal køre den her sag på den i folketingssalen

frem til at vi kommer til når skats redegørelse via skatteministeren kommer over

noget galt sådan at vi kan sikre os at borgere i fremtiden ikke skal blive udsat for det samme og der kæmper socialdemokraterne helt

to danske statsborgere sagen handler kort om at man har to næsten ens skattesager men vidt forskellige afgørelser

ene side thorning kinnock sagen hvor kinnock boede i udlandet og arbejdede en smule i danmark men slap for at være skattepligtig i danmark

hvor den ene part også boede i udlandet og arbejdede en smule i danmark men endte med at være skattepligtig i danmark og blive idømt en fængselsstraf på

en kæmpe bøde normalt ville begge par sådan set være skattepligtige

ikke havde ændret praksis i thorning kinnock sagen en praksisændring som tilsyneladende bevidst blev holdt hemmeligt og som ingen andre måtte få noget at vide om

fik vidtgående konsekvenser for camilla vest som blev idømt fængsel og

at det er en katastrofe for retssikkerheden når to så sammenlignelige sager ender med så vidt forskellige resultater og så langt fra hinanden

er gået galt i den her sag først fik man lavet en praksisændring i thorning kinnock sagen som ikke blev offentliggjort og efterfølgende ville skat københavn

ikke udlevere afgørelsen da en anden afdeling henvendte sig

egentlig at begge ting er ret alvorlige og danner ramme

kan sige det som det er og tale rent ud af posen jeg tror at der er rigtig mange danskere der sidder derude med en mistanke om at man alene ændrede praksis for at tilgodese kinnock thorning familien for det virker da noget mærkværdigt at man ændrede praksis kun i den

engang da en anden afdeling inden for skat henvender sig med en

særbehandling synes jeg tilbage står der sådan set bare at der ingen retssikkerhed har været i den her sag

ærgerligt skat københavn sad

begået et alvorligt justitsmord det synes jeg virkelig er utrolig langt ude og det synes jeg da må få nogle konsekvenser for de embedsmænd som har

op i ministeriet også har været klar over at der er sket en praksisændring

der kunne være ved at ske nogle justitsmord som

hvor der måske er begået justitsmord det er altså ganske rystende at man bare stiltiende

jeg undrer mig meget over hvorfor man ikke

opgaven er sådan set fra skats side at man skal sikre sig at man ikke opkræver skat i strid med loven

hedder lighed for loven alle skattesager ens det må man klart siger overhovedet ikke har været tilfældet i den her sag

om ikke andet meget skidt kultur i skat

være en kæmpe opgave for skatteministeren at sørge for at

foregå så vidt forskellige sagsbehandlinger

retssikkerheden tilbage i skat og derfor kan vi bakke op om

en uvildig undersøgelse for at få et klart overblik

på den måde indirekte siger at der er sket en forskelsbehandling på grund af at

borgerligt ombud i dette land

og når det så endda handler om statsministeren

nemlig at det her slet ikke handler om retssikkerhed og camilla vests skattesag

at tilsværte landets statsminister jeg synes det er uklædeligt for folketingets medlemmer

domsudtalelse der er kommet fra skatteministeriet om at der

idømt fængselsstraf det giver ganske enkelt ikke mening at man stort set kun ved en tilfældighed i landsskatteretten får en afgørelse

frivilligt bliver givet til pressen

indrømmer skat jo også at der vistnok kan være hundrede sager mere

måske er begået et justitsmord og det synes jeg ganske enkelt ikke er rimeligt

håber da at socialdemokraterne er enig i at

på den måde står og antyder noget om

det handler ikke om camilla vests retssikkerhed det handler ikke om nogens retssikkerhed

om at tilsværte nogen jeg vil bare gentage mit spørgsmål

imod det der er kommet frem fra skat

at skjule sig bag ved at det var det der var praksisændring at det

skal undersøges det var altså tidligere det var sket og havde man ikke fået den praksisændring frem ved et tilfælde var justitsmordet jo

støtte op om ligesom vi selvfølgelig også i sagens natur støtter op om

her i dag i en global verden hvor

mennesker bor arbejder og rejser i mange forskellige lande og hvor der også

synes jeg det er rimeligt

hvilket land en person skal betale skat den sag vi debatterer i dag

skat har anerkendt at de har lavet en fejl i deres

af lovene byretten gav skat medhold i i deres sag mod

selvfølgelig sådan et retssamfund skal fungere jeg synes det viser at der har været nogle problemer med hvordan man kan tolke loven men det viser også at en borger kan anke og hvis en myndighed tager fejl kan myndigheden blive underkendt i retssystemet

midlertidigt arbejde i danmark ikke gør en person

det man har fundet frem til

den her sag skat har beklaget at de har administreret forkert og ministeren har redegjort for hvordan han vil sikre at skat retter fejlen og sikre at borgerne har retten på deres side fremover

sendt over at skat ikke ændrede praksis i forbindelse med statsministerens ægtefælles sag

og derfor har den sag ikke haft direkte effekt på camilla vest sagen camilla vest sagen blev afgjort til camilla vests fordel fordi skat simpelt hen ikke havde retten og fortolkningen af den gældende lov på deres side og derfor ændrer de nu fortolkningen af den gældende lov ligesom vi kan forvente at alle myndigheder gør det når de er blevet underkendt i retssystemet det er jo der borgernes retssikkerhed ligger

laver myndighederne deres praksis

tolkning om så borgerne

københavn påberåber sig tavshedspligt over for skat nordsjælland og at man ikke vil oplyse skat nordsjælland om at man har ændret praksis

mener herre andreas steenberg at det er røbelse af privatlivets forhold at nævne

noget arbejde i mindre omfang og at man ikke knalder folk første dag de arbejder i danmark mener herre steenberg

at skat københavn ikke vil oplyse skat nordsjælland

københavn kan træffe en afgørelse der går én vej og i den samme sag kan man i nordsjælland træffe en afgørelse der går den modsatte vej

hvilke afgørelser der er blevet truffet synes herre steenberg virkelig

de ønsker man kunne have om retssikkerhed og ville det ikke være konduite at skat københavn lige oplyste kollegaerne

blevet dømt i byretten for et forhold som borgeren har været uenig og derfor har borgeren appelleret

gået til den næste retsinstans

praksis i de her sager og det er sådan det skal fungere i et retssamfund

er et eksempel på at der

sig til en konkret skattesag hvor der hersker ubetinget tavshedspligt efter skatteforvaltningsloven § syttende

sag hvad angår de skatteregler som er baggrunden for dagens forespørgsel er de måske lige værd at nævne det er jo ikke alle der har fulgt så indgående med i de her skattesager som andre når en person har bopæl i danmark

den person bliver fuldt skattepligtig når han eller hun samtidig tager ophold her

hundrede og firs dage eller tre sammenhængende måneder inden for tolv måneder hvis borgeren er på et kortvarigt ophold og udfører erhvervsmæssig beskæftigelse på en måde så der ikke længere er tale om ferie eller lignende

når det skal afgøres hvor meget en person der har bopæl i danmark egentlig må arbejde uden at skattepligten indtræder her er det heldigvis sådan at den

kan medvirke til at skabe klarhed på det her område det kan være rart

fra sf kan vi klart og tydeligt tilkendegive at det er afgørende for skat at der i mødet med borgere og virksomheder ageres ordentligt og fagligt korrekt det er altså afgørende at der i mødet med borgere og virksomheder ikke kan sættes spørgsmålstegn ved skats adfærd kritikken mod skat er alvorlig og derfor er det jo netop vigtigt at skatteministeren har bedt skat om en redegørelse for de retningslinjer som skat følger ved håndteringen af kontrolsager herunder også om hvordan retningslinjerne tilgodeser den enkeltes retssikkerhed redegørelsen kommer inden sommerferien og kan netop danne afsæt for en generel og mere principiel politisk drøftelse af borgernes retssikkerhed i skattesager vi kan derfor i sf støtte det forslag til vedtagelse som socialdemokraternes ordfører

at camilla vest blev frikendt var det på grund af at skat foretog sig noget var det på grund af at anklagemyndigheden foretog sig noget eller var det fordi helle thorning schmidt blev presset til at offentliggøre sin kendelse i skattesagen så før vi begynder

vi i denne sag fastslå at retssikkerheden

ikke som følge af noget anklagemyndigheden foretog sig men fordi en borger i landet offentliggjorde en kendelse som landsretten så sagde var en praksisændring der havde indflydelse på camilla vests sag så mit spørgsmål er når vi nu skal høre hvor vidunderlig retssikkerheden er i skat

for at camilla vest ikke skulle blive dømt

eller bør kommentere konkrete skattesager

forholdet mellem praksis og den konkrete sag sådan set meget nøje er beskrevet

side at diskussionen om retssikkerhed i skattesager som er komplicerede og som er

ligger os meget på sinde hvorfor vi også ser frem til den redegørelse som skatteministeren har bedt skat om

på skattesagskommissionen siger at intet mærkeligt er i at ændre skattepraksis

hvordan skattemyndighederne behandler den enkelte skatteyder er jo ikke et politisk anliggende

den socialdemokratiske ordfører siger altså at skattepraksis er blevet ændret

jo noget underligt noget at stå her i salen

vi kan se at vi taler om en sag hvor en borger

vel en ret alvorlig dom det går jeg ud fra at vi kan være enige om og derfor synes jeg det er grænsende til det uanstændige

helle thorning schmidts og kinnocks privatliv

til at man godt må arbejde lidt jeg har svært ved at se hvad beskyttelseshensynet er i denne sag

en sfer står og siger at vi ikke kan drøfte væsentlige retssikkerhedspørgsmål fordi det handler om personer

sådan at der er en meget god grund til at der er tavshedspligt omkring de her sager man kan jo skifte de navne der er blevet

i salen ud med vores andres navne og så fornemme hvordan man ville have det med det

en god grund til at der netop er tavshedspligt

vi ikke skal stå og behandle personskattesager her i salen når det så er sagt

domsafgørelse den domskommentar der kom i

der ikke skete en praksisændring med kinnocksagen men det er det som vedvarende bliver lagt som præmis for spørgsmålene

gerne igen understrege at der altså ikke er sket en praksisændring og det kan man læse

en ekstremt vigtig principiel sag og bør også være det for en

ligger det jo i vores dna at vi er der for borgerne at vi skal sikre retssikkerhed at vi lever i et demokrati

transparens her er vi jo vidne til at der ikke

grebet ind over for at et ægtepar kunne komme til at sidde en år og ni måneder i fængsel hvis ikke det var fordi der var en

at man kunne komme næsten to år i fængsel samtidig med at der

er det vigtigt at den her sag bliver diskuteret

hvor et nyt ægtepar eller en ny person kommer til at stå i samme situation det er helt urimeligt

er vigtigt og centralt for os som folketingsmedlemmer at diskutere og forholde os til derfor vil jeg igen påpege at

skatteministeren har bedt skat om at komme med inden sommerferien og den vil jeg håbe og henstille til at vi kan bruge som afsæt for en diskussion af de eventuelle forbedringer der skulle være behov for på den baggrund

blevet idømt en år og ni måneders fængsel og at der havde siddet nogle i skat og vidst at det

til den konkrete sag man havde haft i skat københavn

at det ikke var kinnocksagen at det var jørgen jørgensen sagen for det her handler for mig principielt om at vi har

som opfører sig som om

er nogen politisk kontrol som opfører sig

demokratisk kontrol af dem og det må sf jo også have

hvad angår det principielle

mener jeg at vi må afvente den redegørelse som skatteministeren fornuftigt har bedt om

har været rejst kritik af over for

og jeg mener også at den redegørelse der kommer

skal danne grundlag for en debat her i folketinget

den måde skat laver kontrol på men også det lovgrundlag der er grundlag for kontrolindsatsen og de afgørelser der træffes af landsskatteretten ankenævn og domstole er der problemer med retssikkerheden skal vi jo behandle det her

redegørelse og det er baggrunden for at vi kan støtte det

der er fremsat af regeringen jeg vil også sige til den debat der har været

på trods af den domskommentar vi

spørge ind til det jeg synes da virkelig der er grundlag for at stille spørgsmål til

hvis man mener der er tale om en ændret praksis

spørg ind til det få folk til at kigge på det det har jeg ikke noget imod og det synes jeg vil være helt

så mener jeg i øvrigt der er flere eksempler på at vi skal vurdere

for rigide jeg har siddet i skatteråd i en periode og var der med til at træffe nogle beslutninger som jeg mener simpelt hen lå ud over kanten

jeg mente var rimeligt fordi folk havde haft en meget kortvarig arbejdsindsats mens de var i danmark og så straks blev dømt fuldt skattepligtige jeg synes det er lovgivningen vi skal kigge på det kan godt være at den er god nok det ved jeg ikke

til sidst sige at jeg mener det er en uskik hvis konkrete skattesager sættes til debat her i folketinget

overlades til skat til ankenævn til landsskatteretten og til domstolene og ikke til politisk

to sager og det forhold at man i skat nordsjælland efterspørger oplysninger om en sag i skat københavn som kan have relevans for afgørelsen hos skat nordsjælland og at man ikke får disse oplysninger sådan at man kan implementere det som regeringen ikke ønsker at kalde en praksisændring men som

mener enhedslisten ligesom regeringspartiernes ordførere at der internt i skat

jeg anbefalede allerede i min ordførertale at man skal spørge ind til

der står i den her domskommentar er der ikke er sket en praksisændring eller man har en anden opfattelse og eventuelt få nogle til at kigge på det og se

er en holdbar vurdering der er lagt her

det er vigtigt at hvis der er lavet en praktisændring uden

en afgørelse i skat københavn og den afgørelse sætter en ny standard for hvordan den slags sager skal behandles og det ønsker man så ikke at oplyse

borger og hendes mand idømmes straf på en år og ni måneders fængsel fordi der ikke sker en deling af informationer mellem de to afdelinger af skat

jeg har ikke taget stilling til om jeg skal stille spørgsmål til den

da sige at dem der er fuldt overbevist om at der er sket en praksisændring

konflikter og konfrontationer med staten derfor undrer det mig meget at enhedslisten og herre frank aaen ikke involverer sig i den her sag ikke kan se det dybt urimelige i at et ægtepar stod til at få en år og ni måneders fængsel

ikke var en dialog fordi der ikke var en politisk dessin om

enhedslistens repræsentant her herre frank aaen om det er fordi det

handler om en tidligere direktør i a p møller og en kendt fotomodel som har tjent rigtig mange penge

stillet sig anderledes hvis det var nogle andre borgere

der er rejst i flere sager ikke kun den sag der har været meget fremme i debatten i dag

ser vi frem til og vi skal bestemt være meget aktive i den forbindelse og som sagt kan det også godt være at vi vil stille spørgsmål

domskommentaren men med

skal offentliggøre afgørelser fra skat

siger hov her er sket noget og så meddeler man det anonymt i form af en praksisændring det går vi ind for men vi går ikke ind for at

og der har jeg da håbet og troet på at enhedslisten også ville være på borgerlige partiers side i sagen for at individer selvfølgelig altid har nogle rettigheder i forhold

der ikke var en praksisændring men man kan måske i den borgerlige lejr spørge den tidligere venstreskatteminister som var skatteminister på det tidspunkt da det her skete om skatteministeren

mente der skete en praksisændring det ville da være oplysende

der var en praksisændring som man undlod at

eller ikke praksisændring fra regeringspartiernes ordførere og det forekommer mig at det er noget man gør fordi man ikke vil tale om sagens substans praksisændring er åbenbart et eller andet formalistisk begreb

men

uanset om man kalder det en praksisændring eller ej at man ændrer en praksis i skat københavn da man behandler helle thorning schmidts undskyld stephen kinnocks skattesag man ændrer en praksis som gør at stephen kinnock bliver frikendt og ikke bliver forfulgt yderligere af skat københavn hvor andre i tilsvarende situationer tidligere var blevet forfulgt yderligere af skat og var kommet til at betale

forløbet at skat nordsjælland forsøger at

skat københavn fordi man gerne vil vide om det har betydning for en tilsvarende sag i nordsjælland

to grunde til at skat københavn ikke oplyser noget til skat nordsjælland den ene vil jeg sige er delvis legitim jeg tror det har meget sandhed for sig at man i skat københavn tænker at det her er en sag der har så manges interesse at hvis man deler den internt i skat som

normalt gør med skattesager så kan der risikere at være nogle der spreder de her oplysninger til pressen selv om de har tavshedspligt man bliver forsigtig

egen organisations vegne man har ikke tillid til at ens egen organisation kan tåle at man deler de her oplysninger som man plejer at gøre og så for at beskytte denne kendte person som er gift med landets måske kommende statsminister siger man vi holder det hos skat københavn

er delvis legitimt den anden årsag til at man kan gøre

ikke mener er legitim er at man ikke ønsker en debat om at man skifter en praksis i en sag der har med landets måske kommende statsministers mand at gøre den debat ønsker man ikke at tage i offentligheden og derfor frygter man at hvis man giver oplysninger om det til skat

der sidde en der og give oplysningerne videre

en offentlig debat om hvorfor man dog har gjort det om man har gjort det på grund af at det var den kommende statsministers mand det var en illegitim måde at

på hvis man havde den slags overvejelser men under alle omstændigheder selv om jeg forstår de første overvejelser og mener at de er delvis legitime

at de trumfes fuldstændig af at det at man hemmeligholder det internt i skat hos skat københavn over for skat nordsjælland gør at der er en borger to borgere som risikerer at blive

i fængsel og straffet med enorme bøder fordi man ønsker at vogte nidkært over hemmelige hemmelige oplysninger om en kendt skatteborger fordi man ikke har tillid til ens egen organisations evne til at holde igen med oplysninger

i sådan en situation må man selvfølgelig prioritere at der

fængselsstraf og bødestraf til personer som risikerer at blive dømt ulovligt fordi man sidder og putter med sine oplysninger i skat københavn og ikke vil dele

med skat nordsjælland det synes jeg at man her i dag fra regeringspartierne har været fuldstændig ignorerende over

i stedet for at tale om hvad almindelige ordentlige mennesker i skat selvfølgelig må gøre for at sikre at borgere ikke kommer i klemme fuldstændig uretmæssigt nemlig at oplyse en anden skatteafdeling om at der er ændret en praksis som gør at den anden skatteafdelings klienter eller borgere ikke skal dømmes

generelt spørgsmål hvis der sker en praksisændring på et tidspunkt

en given sag hvordan sørger

rent formelt bliver meldt ud til andre instanser

behandling af borgerne i danmark kan ordføreren bare kort og præcist redegøre

på stående fod jeg kan bare konstatere og det er det jeg forholder mig til at i den her situation uanset om man kalder det en praksisændring eller ej så er der en uheldig hemmeligholdelse af oplysninger i én afdeling af skat for en anden afdeling af skat selv om det var helt essentielt

at de to afdelinger talte sammen om hvad

er meget problematisk og derfor synes jeg

vidner om at socialdemokraternes ordfører på det her punkt ikke går særlig meget op i retssikkerhed men mere går op

socialdemokraternes ordfører bliver ved med at tale udenom

sige at det her jo igen bekræfter det som jeg også sagde til

ole birk olesen kan stå på folketings talerstol og komme med indirekte og direkte anklager mod

og mod skats medarbejdere på en måde der er uklædelig for det her ting det synes jeg simpelt

kommet med nogen anklager mod helle thorning schmidt eller hendes mand stephen kinnock men jeg er

har ageret og

er irriterende og oprørende at socialdemokraternes ordfører fordi han ikke vil forholde sig til sagens substans gerne vil beskylde mig for noget som jeg overhovedet ikke har gjort det er jo det der er kernen

at socialdemokraterne går op i retssikkerhed men virkeligheden er at her har vi en konkret retssikkerhedsmæssig problemstilling og socialdemokraternes ordfører

af skats håndtering af camilla vest sagen

den at vi bor i et demokratisk retssamfund

og tvinger nogle ting igennem som

i ens situationer der må ikke være tvivl om hvorvidt der i nogle

må ikke stå i vejen for at det er muligt for en borger at forsvare sig på lige fod med andre

i én situation skjuler nogle oplysninger som myndighederne i en anden situation kunne bruge for at sikre at borgere ikke bliver uretmæssigt dømt

folkeparti det afgørende for retssikkerheden i

samfundet at borgerne kan have tillid til at myndighederne følger principperne om objektivitet og åbenhed derfor er det også vigtigt at man diskuterer camilla vest sagen og kinnocksagen ud fra nogle principielle situationer

kinnock og camilla vest men om jørgen jensen og yvonne hansen men sagen er retssikkerhedsmæssigt betænkelig

vi har en situation hvor det ser ud til at nogle borgere bliver dømt efter forskellige retningslinjer derfor er der brug for

sådan situation kan gentage sig og hvordan man kan undgå det sagen er jo den at kinnock blev frikendt af skat københavn mens camilla vest og hendes mand

anklaget af skat nordsjælland det rejser for det første

personer altså kinnock fik en positiv særbehandling det spørgsmål er det centralt at få besvaret

et grundlæggende princip i et retssamfund at der er lighed for loven alene den tvivl

almindelige retsprincipper gør at det må besvares

et demokratisk retssamfund må ikke være i tvivl om at alle mennesker bliver behandlet ens i modsat fald skaber det jo stor mistillid mellem borgere og myndigheder var kinnocksagen ikke blevet offentliggjort

kinnock gået fri mens camilla vest og hendes mand var blevet

en sammenlignelig situation professor i skatteret ved aarhus universitet jan pedersen siger og jeg citerer selvfølgelig er der et retssikkerhedsmæssigt problem og perspektivet er skræmmende man må bare sige

at det var heldigt for camilla vest

hvad professoren altså betegner som det lykkelige udfald skyldes alene at kinnocksagen blev offentliggjort selv

camilla vests advokat havde forsøgt at få adgang til kinnocks skatteafgørelse

adgang til kinnocks skatteafgørelse det rejser så et nyt principielt spørgsmål om hvorvidt vi i danmark kan leve med at en anklaget ikke kan få adgang til oplysninger der er afgørende for den pågældendes forsvar

at få afklaret en myndigheds muligheder for at henvise til sin tavshedspligt

væsentlige for den som søger om indsigt i kinnocksagen er det ud

har været af sagen vanskeligt at forstå hvorfor skat ikke

ønsket om indsigt eller give adgang til dele

må derfor som sagt skabes større klarhed over over hvornår en myndighed kan undlade at imødekomme et ønske om indsigt ud fra en henvisning til sin tavshedspligt ellers er der risiko for at

til tavshedspligten anvendes vilkårligt

omtale af at de enkelte enheder inden for skat ikke vil give hinanden indsigt i væsentlige oplysninger samt at

har forsøgt at påvirke camilla vest sagen i en bestemt retning

at skats enheder ikke vil give hinanden indsigt i

retsstilling og om skat anvender vilkårlige metoder der tager sigte på at opnå et bestemt udfald i en sag blandt andet har lektor i skatteret ved aalborg

thomas rønfeldt udtalt at det virker som et kraftigt brud på sigtedes retssikkerhed

troede den skulle handle om var

mere principielle

omkring forholdet mellem skat og borgerne omkring retssikkerhed

eksemplificeret

det er jo primært det som oppositionen har kredset om og så er det jo at man bliver en smule forstemt så mærker man jo hensigten og bliver forstemt som det hedder i et gammelt tysk

det det handler om det handler ikke om retssikkerhed

skattemyndighed og borger det handler om at kaste smuds på den danske statsminister det handler

ikke om andet og derfor

hvis man har haft en opfattelse af at man skulle afdække nogle principielle vinkler som kan være vigtige nok

det der er sagt og

glimrende vis har påpeget hvad det her handler om

anbefale at man læser den domskommentar som er fremlagt i

konkrete ting

ændret praksis vedrørende kinnocksagen er igen kinnocksagen kinnocksagen kinnocksagen som man kredser om der blev ikke ændret praksis der blev ikke ændret praksis

vi har fremlagt den sag kørte fuldstændig efter bogen

hverken mere eller

at lave lave den sammenhæng mellem kinnocksagen og camilla vest sagen det havde man jo ikke gjort fra oppositionens side hvis det var en herre jørgensen eller jensen

at man ønsker at kaste smuds på statsministeren at man hele tiden

det eksempel frem der blev ikke ændret

og det er jo det centrale i

nordsjælland

betyder at landsskatteretten har ændret sin afgørelse og

resolveret at vi ikke går videre til domstolene med landsskatterettens

der er der i dag med andre ord vi tager landsskatterettens afgørelse til efterretning og gør det på den måde

laver en praksisændring der vil blive udsendt et

på baggrund af camilla

at der vil blive en mere lempelig fortolkning af hvordan mennesker i den situation skal beskattes det er den praksisændring der bliver

der blev sagt at det er to fuldstændig ens sager det er det ikke jeg vil igen anbefale at man læser domskommentaren hvor det klart fremgår at der ikke er tale om to fuldstændig ens sager og derfor er det jo ikke unaturligt at der bliver truffet forskellige afgørelser

at der er tale om vildt overdrevne påstande

andre sager som har været oppe i medierne

er det sådan at skat kommer til at undersøge sig selv og skal redegøre for om de har lavet fejl

objektiv jeg mangler ord for jeg er rystet over at

i forholdet mellem skat og borgerne og om en specifik sag

helt klart tilkendegivet

er ændret praksis

skatteministeren svarede ikke på mit spørgsmål har skatteministeren

der har været i medierne eller hvor skatteministeren selv har sat

i spørgetimen ja eller nej det

har da i hvert fald selv gjort det gentagne gange som handicapordfører i forskellige sager hvor man tager eksempler fra

en sag op omkring camilla vest

det mere generelle forhold mellem skat og borgerne og så udelukkende diskuterer

hæderlig person men jeg kan jo se nu at han er blevet shanghajet af et system sådan

han nu ikke engang er i stand til at se åbenbare overtrædelser af retssikkerheden og det er jo et ildevarslende signal jeg vil gerne spørge skatteministeren hvis der ikke er sket en praksisændring hvorfor rejste man så sagen mod

jeg sidder ikke og forholder mig til konkrete sager

tale om to forskellige sager og to forskellige afgørelser

man godt arbejde i et mindre omfang altså nogle dage uden at ifalde skattepligt over for camilla vest fastholdt man den gamle praksis

det blev afgjort forskelligt og derfor er det to

er jo sådan set at se sagen i den rette sammenhæng nemlig at det er to sager der handler om det samme

hvor meget arbejde kan man udføre i danmark uden at ifalde skattepligt

østre landsret frem til at heller ikke camilla vest skal betale skat det tager vi til efterretning

den afgørelse fra landsskatteretten tager vi til efterretning i skatteministeriet og det betyder så at

man skattepligtig så kom den famøse sag og så var man pludselig ikke skattepligtig efterfølgende kom så camilla vest som så alligevel skulle punkes fra

er da lidt underligt når man så samtidig kan se at når skat nordsjælland

forskellige ikke desto mindre

måtte man ikke arbejde bare en dag i danmark under kinnocksagen

erkendelse at hun også godt måtte arbejde

jo en henvisning til kinnocksagen hvor der netop

firs dagesreglen

en beskrivelse af hvor meget der kan arbejdes hvor enkeltstående arrangementer godt kan

anbefale at man læser den beskrivelse der er der gør man det vil man også kunne se at der er tale om forskellige forskellige sager

frem til at heller ikke camilla vest skal betale skat og landsskatteretten har ændret afgørelse på baggrund af det

bruger kinnock som gidsel i denne sag landsrettens kendelse er ret utvetydig det er to sammenlignelige sager man bruger

afgørelsen fra kinnocksagen i camilla vest sagen

som bliver dømt forskelligt af to myndigheder inden

et enormt ansvar at være minister og

herre holger k nielsen som oppositionspolitiker

holger k nielsen selv som minister og har et ansvar for at borgere bliver behandlet ens i det her land så derfor må

konkrete spørgsmål til skatteministeren om

det ikke er rimeligt og hvad ministeren vil gøre for

så får mulighed for at få adgang til oplysninger der er afgørende for

en situation som i camilla vest sagen

myndigheder altså skat skjuler oplysninger som kan bruges af den anklagede

i medierne hvor skat er blevet anklaget

en redegørelse for det det er skats retssikkerhedschef

til til mig inden så længe og derefter blive oversendt til folketinget og

vi får håndteret

men det er jo altid sådan at

afgørelse i skat københavn vedrørende en sag

og den sag blev så endelig afgjort ved østre landsret og

som har en forpligtelse til at behandle borgerne ens skjuler nogle oplysninger for en anden myndighed og skjuler nogle oplysninger for en anklaget som står til at komme en år og ni måneder i fængsel fordi skat københavn ikke vil

folketinget jeg er parlamentariker og valgt af folket

k nielsen er skatteminister og repræsenterer danmark vi har en speciel forpligtelse til at sikre

behandling af myndighederne ikke at man skjuler oplysninger som skal bruges af forsvaret

om de der oplysninger og han afviser

til østre landsret hvad er det der er præmissen for at østre landsret kommer frem til et andet resultat end byretten for mig at se

at der i en anden skattesag er truffet en anden afgørelse

kan skatteministeren ikke se det retsikkerhedsmæssigt groteske i at det er offentliggørelsen af en anden skattesag som østre landsret lægger til grund for sin frifindelse giver det ikke skatteministeren anledning til dyb bekymring om retssikkerheden

de to borgere der stod til at komme en år og ni

mig lige nævne en ting yderligere

betød noget for østre landsrets dom det var jo også bevisførelsen for en hundrede og firs dage der

man kunne ikke bevise at camilla vest

arbejdet i mere end en hundrede og firs dage så der

om det har været det afgørende ved jeg da ikke

som alle andre jeg tror at østre landsret når de begrunder en afgørelse henviser til principielle sager

til nemlig at det er en principiel sag og så er det da bekymrende at

bliver afgjort i skats system så fører det ikke til en praksisændring bekymrer det ikke skatteministeren at østre landsret henviser til en sag fordi den er principiel

vi vil jo ændre praksis på baggrund af østre landsretsdommen og på baggrund af at landsskatteretten efter østre landsrets dom ændrer sin afgørelse så ændrer vi jo praksis det er

nu vil skat lave en praksisændring vi vil udsende et styresignal vi vil ændre den juridiske vejledning

der har været nogle sager i en gråzone som muligvis er blevet forkert bedømt fordi praksis har været anderledes

kommet en dom fra østre landsret og en ændret afgørelse fra landsskatteretten derfor ændrer vi praksis og derfor tager vi nogle nye sager op

østre landsret henviser til en sag

sekstende september to tusind og ti

lægges til grund at skattemyndighederne i praksis accepterer erhvervsudøvelse i et vist omfang uden at der indtræder fuld skattepligt af denne grund man henviser

hvoraf man kommer frem til at den praksis nu betyder at man

at camilla vest og hendes mand frifindes

var camilla vest og hendes mand blevet idømt en lang

havde de dømt anderledes det er jo langt ude

hvorfor en dommer har dømt som

er derfor at jeg bare vil fastholde

af østre landsrets begrundelse for hvorfor man frifinder camilla vest og hendes mand

at henvise til en sag fra sekstende september to tusind og ti og deraf kommer man så frem til at der

lægges til grund at skattemyndighederne i praksis accepterer erhvervsudøvelse i et vist omfang uden at der indtræder fuld skattepligt af denne grund det er jo grunden til at hun bliver frifundet og hvis ikke den oplysning var kommet frem i en offentliggørelse af kinnocksagen

landsskatteretten ændrer sin afgørelse og i skatteministeriet tager vi

præmisserne for afgørelsen i skat københavn ikke kunne komme skat

skatteministeren siger der at det jo er fordi man i skat københavn er underlagt nogle fortrolighedsbestemmelser regeringspartiernes ordførere har brugt udtrykket tavshedspligt

undervejs i debatten her kan skatteministeren ikke bekræfte at den normale praksis internt i skat er at skattemedarbejdere som hver især

må se præmisserne for andre afdelinger i skats afgørelser således at der kan brede sig en fælles praksis i skat

i skat nordsjælland og at det at man

hemmeligholder dem faktisk er et brud med denne praksis og at det

borgere som de ikke direkte behandler men som de interesserer sig for fordi de kan

en præcedens for den sag de behandler

normale og at det vi ser i den her sag

skatteministeren gør

den afgørelse som der refereres til i østre landsret det er en afgørelse fra den sekstende september og det er

sekstende september to tusind og ti der vurderes

må arbejde i enkeltstående tilfælde

år og ni måneders fængsel

skat nordsjælland ikke kan få oplysninger om

man godt må arbejde lidt alligevel selv om man bor i udlandet

at hun i august to tusind og tolv rent faktisk offentliggør sin mands skattesag den kan man finde på nettet hun har selv

det betyder rent faktisk at østre landsret

end byretten i helsingør

skat københavn havde givet skat nordsjælland mulighed for at vurdere om

gjort rede for hvordan den her sag

man har kendt på de tidspunkter de afgørelser går til domstolene

øvrigt forskelligt først dømmer byretten på en måde og så

kommet frem til en en dom og

til grund hvis ikke det var fordi statsministeren

i skat københavns gemmer

henvise til den i østre landsrets dom

på side side sytten

kinnock sagen tror skatteministeren så ikke at den indgik i landsrettens afgørelse

vi her i folketingssalen skal stå og diskutere

det er ikke en måde man skal diskutere domstolenes arbejde på

afsnit der hedder afgørelse og begrundelse omtaler en bestemt sag har den slet ikke

i dag fra skatteministeriets side

debatten ligesom kan konkluderes med at der er noget der virkelig bør ses efter i sømmene man får fornemmelsen af at der er nogen i skat der har siddet på hænderne på trods af de vidste der var nogen der stod til at få en lang fængselsstraf samtidig med at de var bekendt med at der var blevet truffet en afgørelse om en praksisændring henholdsvis skat københavn

og skat nordsjælland skat nordsjælland retter henvendelse til skat københavn om at få udleveret en specifik sag fordi de fornemmer at der kan være lavet en praksisændring der får betydning

udlevere på trods af at de ikke har juridisk tavshedspligt

kan skatteministeren svare mig på hvorfor nægter skat københavn at udlevere sagen

så jeg synes da at herre mads rørvig skulle spørge sin kollega i

på det tidspunkt det var jo under venstreskatteministre at det her forløb kørte

man da spørge den pågældende minister hvorfor vedkommende

offentliggøre den korrespondance der har været mellem skat nordsjælland og skat københavn for

få alvorlige konsekvenser for den sag man sidder og behandler så er bare på sin plads at man kan rette ind efter det men mit spørgsmål er vil skatteministeren udlevere korrespondancen mellem skat nordsjælland og skat københavn

som nævnt finde sted i morgen den treogtyvende

udsætte mødet det genoptages klokken femten

men det er jo folketinget der bestemmer hvordan det skal være det

nogle udtalelser fra min partifælle herre simon

indgået en aftale om en vækstplan med herre karsten

har det været afgørende at vi styrker rammevilkårene for danske virksomheder og i den forbindelse også adresserer særlig to udfordringer

afgørende at adressere de problemer fordi det bidrager til at det bliver mere interessant for danske og udenlandske

og også satsen selskabsskatten nedsættes gradvis og målrettet fra fem og tyve

virkning for selskaber uden for den finansielle sektor og det sker med undtagelse af overskud der vedrører olie og gasindvinding

en række nordjyske virksomheder på frivillig basis skulle anvende provenuet fra deres eventuelle selskabsskattelettelse til fælles erhvervsudviklingsformål regeringen har ingen holdning til hvordan enkelte virksomheder måtte vælge at disponere i forhold til

andet herre karsten lauritzens eget parti

at finansministeren jo ikke svarer på de skriftlige spørgsmål

det er jo sådan at vi har en fælles interesse i at der

bliver stillet fornuftige spørgsmål men at der så sandelig også bliver svaret fornuftigt og jeg spurgte den femte marts to tusind og tretten om finansministeren var enig med sin partifælle der var ude på forsiden af nordjyske

socialistisk socialdemokratisk synspunkt er da relevant at finde ud af om det er et synspunkt

det er et synspunkt som regeringen og finansministeren bakker op

ikke mindst for at skabe tryghed for de nordjyske virksomheder

til at omfatte spurgte jeg så finansministeren den femte marts to tusind og tretten finansministeren sender et svar over som er

det svar har jeg så fået fra fra finansministeren her i dag

kvittere for at at finansministeren svarer

er man ikke enig i

at nej det er et synspunkt der står for herre simon kollerups egen regning

så stiller jeg ikke yderligere spørgsmål

spørgsmål jeg vil sådan set bare have et klart svar for det fik vi ikke på det skriftlige spørgsmål

en del af den almindelige polemik

til debatter i folketinget hvad enten det så foregår per skriftlighed hellere mundtligt sagen er relativt klar jeg har givet et

det her med at der skulle være skabt en form for utryghed i nogle dele af nordjylland på baggrund af en holdning fra min kollega i

mener jeg er vildt overdrevet og ikke har noget med nogen realitet at gøre så hvis man er glad og tilfreds med

der bliver svaret og der bliver ikke svaret den femte marts to tusind og tretten på det spørgsmål jeg stiller

bakker ministeren op om sin partifælle simon kollerups

om at nordjyske virksomheder ikke skal modtage den af regeringen

besparelse i selskabsskat men at midlerne i stedet samles i en pulje der skal anvendes til at gøre lokale virksomheder mere konkurrencedygtige det kommer der så et svar på med en lang række afsnit

for finansministeren så vel som for mig og det havde skabt tryghed og sikkerhed for de nordjyske virksomheder

for det er nemlig en kollega der ganske glimrende for sig det er min erfaring

meget tydeligt ind under det samråd som vi har brugt et par timer

stille mig tilfreds med ikke nødvendigvis de svar der kom under samrådet men at vi

når vi taler om om den senere indfasning af dagpengereformen som der er lavet aftale om med enhedslisten

forlængelse af forslaget om en senere indfasning af dagpengeperioden

det der hedder aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse den retter op på den efter min opfattelse uhensigtsmæssige indfasning af dagpengereformen som

til at videreføre den særlige uddannelsesordning i andet halvår af to

med virkning fra den første januar to tusind og fjorten det sikrer forsørgelsesgrundlaget og en aktiv indsats for en stor gruppe udsatte ledige i de kommende år i hovedtræk indebærer aftalen øgede udgifter til forsørgelse i form af forlængelsen af den særlige

og uddannelse af ufaglærte merudgifterne finansieres blandt andet af mindre udgifter til danskuddannelse for voksne udlændinge og seks ugers selvvalgt uddannelse aftalens udgiftsmæssige konsekvenser er for størstedelens vedkommende omfattet af budgetgarantien og det indebærer lidt forsimplet at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for de faktisk afholdte udgifter som følge af aftalen regeringen arbejder i øjeblikket på at få konsolideret de kommunaløkonomiske konsekvenser af aftalen med henblik på at de kan drøftes med kl

at få bekræftet at kommunerne som jeg forstår svaret under ét ikke vil komme til at opleve en forringet økonomisk ramme som følge af den senere indfasning

indgå som en del af økonomiaftalen som man skal lave her senere på sæsonen om føje tid eller vil det indgå som det almindelige dut princip hvor man

omkostninger dem bruger vi så dut princippet til at få refunderet bliver det som en del af økonomiaftalen at man under ét kompenserer kommunerne

den vil få på det her punkt jeg vil så bare konstatere at der er en uenighed mellem venstre og regeringen

netop kommunernes situation i den her sammenhæng er rejst

fase hvor vi har diskuteret en sådan hjælp til de pågældende ledige det glæder jeg mig over

er mit ærinde her mit ærinde er at få slået fast at den senere indfasning af dagpengereformen

ikke får nogen økonomiske konsekvenser for kommunerne

så skal det ikke skille os om man kompenserer på den ene

måde om det kommer ind som en del af økonomiaftalen eller hvordan

vedkommende omfattet af det der hedder budgetgarantien og så sker der en konsolidering af beregningerne i den kommende tid og det er så det i den sammenhæng

ikke det er helt korrekt gengivet at at den indfasning der lå var et produkt af en aftale med det radikale venstre det var vel en aftale mellem vk

venstre med i den sammenhæng men de stemte så for lovforslaget alligevel og har jo siden i forskellige sammenhænge været optaget af at den nye ordning bliver indfaset på en hensigtsmæssig måde senest med den aftale der

ren uvidenhed hvilket det typisk

den aktiveringsindsats der ligger ude i kommunernes jobcentre betyder det noget at den indfasning nu kommer til at gå lidt langsommere end ellers eller er det fuldstændig uden betydning for den strukturelle ledighed som også kommunerne

at det har en negativ strukturvirkning

strukturledigheden negativt ikke meget negativt men negativt

jo finansieret fuldt ud i løsningen som jeg også gennemgik det mener jeg er en en rimelig og fornuftig pris at betale for at hjælpe et meget stort antal mennesker som ellers er i den situation at de på grund af konjunkturerne på grund af at der ikke er tilstrækkelig mange arbejdspladser til rådighed i

jeg glæder mig bare over at der også er medlemmer af

afvise som justitsminister har jeg ansvaret for færdselssikkerheden og jeg har været optaget af at sikre et tiltag med en klar effekt derfor

pegede jeg på muligheden for at udvide den automatiske trafikkontrol

en medvirkende årsag til mere end to ud af fem dødsulykker øget kontrol får alt andet lige fartsynderne til at sætte hastigheden

bygger på en grundig analyse fra rigspolitiet den analyse viser at en ordning med

stærekasser ville være meget kompleks risikofyldt

dyrt projekt som ville tage flere år at gennemføre rigspolitiet har derfor peget på at det ville være en både hurtigere og billigere og også en mere fleksibel løsning at udvide den eksisterende ordning med automatisk trafikkontrol

gøre det til noget odiøst at vi har set på forskellige mulige udvidelser men som det jo så ofte er tilfældet når der er nye regeringsinitiativer under udarbejdelse

modeller på bordet undervejs og som herre karsten lauritzen sikkert også vil kunne høre fra

udgifter for staten så der er intet mystisk eller odiøst i

den her proces sagen

vogne eller stærekasser ikke om bødeindtægter og budgetteknik det er fair nok men jeg kan så til gengæld være meget uenig i venstres ønske om at nedprioritere politiets

bruger man mange ord på at beskrive den og justitsministeren har en rigtig dårlig sag

bt har jo vist det kom i øvrigt også frem i et samråd i folketinget at at den model for trafikkontrol som justitsministeren har valgt jo selvfølgelig handler om at hæve trafiksikkerheden

sikre at færre dør i trafikken og det er vi i venstre fuldstændig enige i

har også det andet formål og meget tyder på at det er det primære nemlig at få rigtig rigtig mange

sådan at justitsministeren firedobler

for alvor er at bt

i finansministeriet hævede antallet af de her nye biler fra rigspolitiet forslag om halvtreds til nu fem og halvfjerds så de sidste fem og tyve biler

det ikke trafiksikkerhed der ligger dem så meget på sinde det er hvilke indtægter der kommer

godt spørge justitsministeren om justitsministeren

ikke vil anerkende og indrømme at ja rigspolitiet

opnormerede det til fem og halvfjerds for at få nogle flere

mener faktisk at det er er ganske forfærdeligt at så mange i trafikken kører for stærkt vi synes at vi skal have antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken

for høj hastighed er en medvirkende årsag til mere

regeringens opfattelse at mere kontrol af farten alt andet lige vil være med til at bringe antallet de alt alt for mange tilskadekomne i trafikken ned og de alt alt for mange dødsfald i

det kan man være uenig i fra venstres side det er helt

nyt eller noget odiøst

målet er at vi skal have færre tilskadekomne og færre dræbte

have færre trafikdræbte men vi skal gøre det så intelligent som muligt

den indgangsvinkel som den nuværende regering har valgt at

modsat den tidligere hvor man kiggede på stærekasser som man har i norge og sverige og

men da finansministeriet senere skulle kigge på sagen resulterede det i denne mail i det vedhæftede

har vi hævet antallet af biler til fem og halvfjerds hvilket ikke er

vi vil bede jer om at forholde jer til om dette

sig gøre og give de provenuer der er skrevet i tabellen det skriver en embedsmand i finansministeriet til en konsulent i justitsministeriet i juni to tusind og tolv

om justitsministeren ikke kan bekræfte at den der foreslår at vi ikke skal have halvtreds vogne men fem og halvfjerds vogne er en embedsmand i finansministeriet altså at det

justitsministeriet at man skal have fem og halvfjerds vogne i stedet for halvtreds vogne

at ønsket om at udvide antallet af automatiske

antallet af tilskadekomne i trafikken nederst der er alt for mange der kommer til skade der er alt for mange der bliver slået ihjel i trafikken det er ikke en dårlig sag sådan som herre karsten lauritzen sagde før hvad er årsagen til at vi har fravalgt stærekasserne det er at rigspolitiets analyse viste at ordningen med stærekasser ville være et meget komplekst risikofyldt og dyrt projekt et dyrt projekt man anbefalede og pegede på at det ville være

billigere og mere fleksibel

at påstå at der skulle være grundlag for at antage at stærekasser skulle være det som rigspolitiet peger på

på at der er en større trafiksikkerhedsmæssig effekt af stærekasser netop fordi man skilter med at her er

justitsministeren og rigspolitiet har tænkt sig at gøre med de her vogne hvorfor har man ikke det det har man ikke fordi det

kun handler om trafiksikkerhed hvis det kun

budgettere med en firedobling af bødeindtægterne jeg vil godt spørge justitsministeren endnu en gang hvordan kan det være at rigspolitiet siger at vi skal have halvtreds af de her nye vogne

har besluttet at hæve det fra de halvtreds til de

venstre som tidligere har været regeringsbærende parti at

når herre karsten lauritzen står her og siger at det

handler om at få penge i statskassen synes jeg

det er det der er i centrum for det det regeringen agter at gøre vi mener at der er for mange der kommer til skade vi mener at der er for mange der bliver dræbt i trafikken så passer det jo ikke når herre karsten lauritzen siger at man ikke arbejder med skiltning

løsning med den automatiske trafikkontrol det fremgår direkte af det materiale der er sendt ud om ordningen at det er noget man vil se på hvordan man eventuelt vil kunne bruge så det

seksten af dem er stillet af medspørgeren som jeg så

desværre ikke har lejlighed til at møde frem alligevel men ikke desto mindre gentager jeg det selvfølgelig gerne ud over offentlig finansiering

det økonomiske grundlag forudsætte støtte fra private fonde det forventes at der i løbet af to tusind og tretten på baggrund af en såkaldt business case og

efterfølgende drøftelser med private fonde kan tages stilling til om og hvordan et dansk center for partikelterapi kan finansieres

med afsæt i sundhedsstyrelsens beslutning om placering i medfør af bestemmelserne om specialeplanlægning som jeg også ved ordføreren

udarbejdelsen af en strategisk business case der kan indgå som en del af grundlaget for den videre beslutning om etableringen af

der forventes færdiggjort inden sommerferien foreligger vil regeringen forholde sig til finansieringen med afsæt i de

så præsent som jeg er sikker på spørgeren har så

plan fra den tidligere regering

det fremgik at man ville etablere et center for partikelterapi i danmark i offentlig privat

skitseret og sat i gang med

ved at blive udarbejdet en strategisk

man kan sige at med den afgørelse der ligger fra sundhedsstyrelsen

geografiske placering nemlig at det skal være et partikelterapianlæg

ikke taget stilling til hvilken teknologi der skal bruges på et dansk anlæg eller hvor mange patienter der skal dimensioneres til

nogle af de ting der er allermest afgørende for udgifterne til

meget nærmere i dag end

ministeren sig at det fra offentlig side kun

ministeren sig at det er region

at regeringen også på det her område har overtaget gode planer fra den tidligere regering det glæder os

mig snævre spørgsmålet helt ind så ministeren kan nå at besvare det i næste runde har ministeren den opfattelse at landets øvrige regioner altså de fire andre skal bidrage til finansieringen af partikelterapicenteret og hvis ja

lad mig sige helt klart som jeg også sagde før at den præcise finansiering

jo sammen med det jeg sagde altså at valget af teknologi

ikke lave en præcis vurdering af finansieringsbehov men til det spørgeren siger

det er en præmis i den danske specialeplanlægning ikke kun i det her tilfælde men i det hele taget at placering af højt specialiseret behandling besluttes af sundhedsstyrelsen og at driften varetages af værtsregionen

kan værtsregionen opkræve afregning for de øvrige regioners forbrug sådan er

i det hele taget i forlængelse af vores specialeplanlægning

man jo også fra de regioner hvor de kommer fra sådan gælder det i det hele taget jo et grundlæggende princip i vores specialeplanlægning og ikke fanget at det var det spørgeren

jeg er helt med på at man så siger

region hvor et partikelterapicenter

skal ligge skal kunne opkræve betaling for de enkelte patienter

måtte benytte sig af det tilbud i regionen men men der er jo en masse andre udgifter der skal afholdes

jeg spørger ministeren har man en idé om fra regeringens side at de øvrige fire regioner

uden at er andre regioner der skal have penge op af lommen det har regeringen så sagt nej til hovedstaden må ikke få det det skal kun være midtjylland så må man også kunne svare på om de andre regioner kommer til at skulle have penge op af lommen fordi regeringen insisterer på at de skal bidrage til finansieringen eller lad mig spørge på en anden måde kan sundhedsministeren afkræfte at der fra finansministeriets side skulle være rettet henvendelse til landets forskellige regioner

finansiering ikke er fastlagt endnu al den stund at vi afventer udarbejdelsen af en strategisk business case

under den tidligere regering nu fører vi det så ud i livet

så må vi jo se hvor den strategiske business case lander

og snakker om partikelterapi igen der skal ikke herske nogen tvivl om at jeg ligesom regeringens øvrige ministre to af kollegaerne er her i dag og vel i parentes bemærket også den tidligere regering tilstræber

at overholde de fastsatte høringsfrister og give så lange frister som overhovedet

omvendt har vi også en stor interesse i at høre hvad omverdenen mener for vi har jo et fælles mål om at vi skal få

så kvalificerede lovforslag og bekendtgørelser som muligt i forhold til lovforslag

er vi bundet af et bestemt fremsættelsestidspunkt i lovprogrammet som vi meget gerne skal overholde og hvis lovforslagene udmønter større politiske aftaler

og en presset lovproces

vanskeligt at leve op til de fastsatte høringsfrister fordi lovforslagene ofte skal træde i kraft med virkning for det kommende år

og det er jo vigtigt at sige det vinder alle parter på

skal høringsparterne have tilstrækkelig tid til

skal vi kunne give høringssvarene en kvalificeret vurdering

er ordentlig tid til lovbehandlingen her i folketingssalen alle tre forhold er vigtige og alle tre forhold bliver med det daglige arbejde prioriteret indbyrdes

den seneste opgørelse over høringsfrister at mit ministerie langt hen ad vejen ligger udmærket og når det gælder høringsfrister over udkast til bekendtgørelser sådan at bekendtgørelserne i flere tilfælde udarbejdes i meget tæt samarbejde med de berørte parter ja i nogle tilfælde endda i egentligt fællesskab med parterne i de tilfælde kan der være en fælles forståelse mellem de involverede parter for at høringsfristerne kan være kortere

konkret fra gang til gang når det er sagt må jeg også erkende at vi set over en bred kam ikke lever op til vores egne målsætninger for hvor længe lovforslag og særlig bekendtgørelser skal være ude i høring det skal vi selvfølgelig arbejde målrettet for at få forbedret jeg vil derfor arbejde videre med at fastholde mit ministeries fokus på høringsfrister og prioritering af planlægning af ministeriets lovprogram og

i alle de tilfælde hvor det kan lade sig gøre

fald sige at der er rigtig meget ministeren kan arbejde med ja næsten sagt sådan

gå i den rigtige retning herfra og fremadrettet for vi taler jo om at ministeren sådan i et enkelt tilfælde eller to når der lige har været tale om udmøntning af en aftale efter finansloven ikke har overholdt høringsfristen

på de fire uger vi taler om at sundhedsministeren i to og tyve ud af fire og tyve tilfælde i det seneste folketingsår

høringsfristen to og tyve gange ud af fire og tyve synes jeg er pænt meget

godt være ministeren har en anden opfattelse af det og ud af de fire og tyve gange var der endda ni gange

gør meget ud af at tale om god regeringsførelse så jeg vil egentlig sundhedsministeren om det at give en høringsfrist på under en uge lever op til sundhedsministerens egen definition af

regeringsførelse set fra sundhedsministerens

så gode lange høringsfrister som muligt

til de tal som spørgeren står og fremhæver nu sige at mig bekendt er der kun tale om ét lovforslag der har haft en

på under en uge de resterende tal må så gøre sig gældende for bekendtgørelser

i forhold til den seneste opgørelse over høringsfrister jeg har set

og tolv til tretten at de to lovforslag der har haft en høringsfrist på under to uger har været udmøntning af finanslovsstof og jeg sagde jo også i min besvarelse at nogle gange

er den politiske virkelighed sådan at de politiske aftaler der efterfølgende skal udmøntes i lovgivningen

bliver indgået så så tæt på dér hvor lovgivningen skal træde i kraft

men når vi nu kigger konkret på lovbehandlingen

kun lovforslagene altså jeg synes jo

at den her regering har en ambition ambition om sådan generelt at leve op til

set var hele formålet med det og derfor tillader

når nu der i hvert fald det er diplomatisk sagt er et vist potentiale på sundhedsministerens bord i forhold til at blive bedre til at overholde høringsfristerne er det så noget som sundhedsministeren i dag gerne vil give håndslag

vil vi ikke se tal der er dårligere end dem sundhedsministeren har præsteret i den her folketingssamling vil ministeren garantere det i dag over for folketinget eller vil man sådan tage et par forbehold og dermed forbeholde sig retten til

jo er forskelligartede hensyn der et hensyn der handler om et tidspunkt hvor et lovforslag skal fremsættes i henhold til lovprogrammet og

det at give høringsparterne tid til at give svar

er noget der bliver brugt i folketingets arbejde med lovforslag

er ordentlig tid til lovbehandling i folketingssalen så der er ikke

man sådan for sjovs skyld skalter og valter der er tale om

slå fast hvorfor der er forskel på lovforslag og bekendtgørelser selv om jeg

vil medgive spørgeren at også med bekendtgørelser skal vi arbejde på at få længere høringsfrister men der er

det sker alligevel relativt ofte som man udarbejder i meget tæt samspil med de mennesker bekendtgørelserne handler om og hvis ikke formanden havde rejst sig op kunne jeg begive mig ud i konkrete eksempler

under en uge på et lovforslag der indeholder kompliceret

respekt over for høringsparterne

da bemærket at dem der er høringsparter heller ikke finder

vil ministeren give et løfte i forhold til i dag at sige god for

vil sundhedsministeren ikke stå bag en dårligere statistik for så vidt angår ikke at leve op til høringsfristen end den som sundhedsministeren har kunnet levere her i indeværende folketingssamling

jeg sådan set fuld tillid til at venstres sundhedsordfører har godt styr på det var bare fordi

sagt at jeg ikke synes vi skal blive bedre i forhold til bekendtgørelserne der

hvor lang tid der er al den stund at nogle af dem altså sendes

at de to lovforslag i

lovforslag der udmønter finansloven

der skal træde i kraft på et bestemt tidspunkt det er ikke nogen drømmesituation det er aldrig en drømmesituation ikke at have lang tid til høring men den politiske virkelighed gør at i

lovgivning som følge af en finanslov som skal træde i kraft kan man ikke have så lang

spørgsmålet er de artikler der har været bragt i ekstra bladet den sekstende april og den tyvende maj

om flytning af borgere fra dagtilbud jeg synes at det har været bekymrende at sidde og læse de artikler

har det været sådan at der er nogle folk som oplever at de er blevet

uden at der er blevet taget hensyn til deres ønsker og til deres følelse af tryghed og det er dybt bekymrende hvis det er sådan det forholder sig at der ikke bliver taget hensyn til menneskers behov for venskaber det er så vigtigt at vi gør hvad vi kan for at inkludere mennesker med handicap i samfundet og derfor er det også vigtigt at mennesker som har et handicap med ophold i botilbud kommer ud og får indtryk og venner andre steder fra

også vigtigt at der bliver lyttet til deres behov og deres ønsker

skal kommunerne tilbyde aktivitets og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer aktivitets og samværstilbuddene skal være med til at opretholde eller forbedre de personlige færdigheder eller livsvilkårene det betyder at når kommunen opretter nye aktivitetstilbud eller flytter borgere til andre aktivitetstilbud så skal kommunen selvfølgelig sørge

at de nye tilbud er med til at forbedre borgerens personlige færdigheder og livsvilkår

af artiklen fra i forgårs at lev oplever at personer med udviklingshæmning og autisme bliver flyttet fra indsatser i dagtilbud og hjem til deres boliger

indlægget præcis hvad der er sket i de pågældende sager og hvilke indsatser borgerne modtager i deres boliger efter at de

der kan være tilfælde hvor det af hensyn til den enkelte er hensigtsmæssigt at dagtilbuddet ydes i forbindelse med botilbuddet det kan være hvis en beboer har det så skidt at vedkommende skal bruge rigtig mange kræfter på at komme ud men dagtilbuddet skal være alsidigt og fremme livskvaliteten uanset om det foregår i fysisk forbindelse med botilbuddet eller om det foregår et andet sted

mod deres vilje holdes væk fra venner og en indholdsrig hverdag for i stedet at være henvist til

sit dagtilbud eller ej afgøres jo fuldstændig vilkårligt alt efter hvilken kommune vi har med at gøre

tvangsflytter sine udviklingshæmmede

som sytter kristensen videre siger det er ikke længere de enkeltes behov der afgør om man som handicappet må vinke farvel til dagtilbuddet hvor man kan arbejde og møde andre mennesker det afgøres i stedet af hvilken kommune man er så heldig eller uheldig at bo i

tilfredsstillende at de udviklingshæmmedes selvbestemmelse

på baggrund af ren kassetænkning i kommunerne

også har behov for tryghed og at den løsning der bliver fundet for dem er en de selv er enige i er helt rigtig i de artikler

var i april har der været særligt fokus på kommunernes revisitation af borgere til kommunernes egne tilbud som spørgeren også spørger til en kommune kan som reglerne er beslutte både at oprette og nedlægge tilbud hvis en borger i den forbindelse revisiteres fra et dagtilbud til et andet

jeg synes selvfølgelig det er en utrolig dårlig idé at flytte folk mod deres vilje for udgangspunktet skal naturligvis være at kommunen sikrer at der er en dialog med borgeren som giver borgeren medindflydelse på

behov og muligheder for en personlig udvikling læring kontakt og sociale kontakter

men det er noget man har hvis man er i et dagtilbud hvor der også er andre

mennesker måske også andre mennesker

funktionsnedsættelse der svarer til det som man selv har og det giver jo nogle rigtig gode sociale kontakter og muligheder for

dagtilbud frem for at være isoleret i

tilbud som kan være med til at udvikle dem jeg er utrolig optaget af at

altid inddrager borgerne og har en dialog med borgerne hvis man eksempelvis overvejer at flytte en borger fra et aktivitetstilbud

det må man som kommune ikke forsømme både fordi inddragelsen af borgeren sådan set er et grundlæggende princip

også fordi det er sværere at få hjælpen til at tjene dens formål hvis borgeren er utryg eller føler sig utilfreds så en beslutning om at flytte en borger skal altid træffes i samarbejde med borgeren det bør den altid

ændres væsentligt vil kunne klage over kommunens afgørelse borgeren vil også kunne klage hvis revisitationen indebærer

sin første besvarelse at det er

er nogle kommuner der kan handle på den måde som det er beskrevet i i medierne

godt spørge ministeren om ministeren her vil give tilsagn om

helt aktuelt vil henvende sig til kommunerne og sikre at man overholder

så det gør jeg rigtig meget det er sådan at

har haft en kommunalreform som har betydet at der er nogle kommuner der er blevet større man har oprettet nye tilbud

den forbindelse og på den baggrund er der jo sket rigtig mange ting det er sådan at kommunerne jo sådan set

og den forsyningsforpligtelse over for borgerne

der er sådan at hvis en borger oplever at det tilbud som han eller hun modtager er væsentlig ringere

har man mulighed for at klage man har også mulighed

stilling til om der kan rejses en klagesag så jeg tager løbende drøftelser med kl og med kommunerne

ikke kan se at forslagsstilleren er til stede her i salen

der bygger på nogle fundamentale værdier det gælder respekt for den menneskelige værdighed frihed og ligestilling det gælder demokrati retsstaten og respekt for menneskerettighederne herunder rettigheder for personer der tilhører

det er de værdier der definerer hvem vi er og hvad eu står for derfor lægger vi i regeringen stor vægt på at alle europæiske lande overholder disse grundlæggende værdier og normer som de har skrevet under på ved tiltrædelsen af eu og europarådet særligt for eu landene fastslår lissabontraktaten klart at unionen bygger på værdierne det er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme ikkeforskelsbehandling tolerance retfærdighed solidaritet og ligestilling mellem mænd og kvinder alle medlemsstater er forpligtet til at respektere disse værdier og det er helt afgørende for

et forpligtende fællesskab som eu kan fungere der er altså ingen tvivl om danmarks og regeringens holdning til dette spørgsmål

så er det også klart at der er behov for et fuldt oplyst og gennemanalyseret grundlag når der skal tages stilling til mulige overtrædelser af de grundlæggende værdier ingen er tjent med at drage forhastede konklusioner det er i første omgang op til europa kommissionen og europarådets venedigkommission at sikre et sådant arbejde det gælder også i tilfældet ungarn som bekendt kom premierminister orbán til magten ved en jordskredssejr i to tusind og ti der gav

til den ungarske forfatning giver mulighed for at ændre forfatningen samtidig er det klart at et sådant flertals magt skal udøves med ansvarlighed siden valget har regeringen fået stemt en række forfatningsændringer igennem i parlamentet senest den ellevte marts to tusind og tretten hvor den såkaldte fjerde forfatningsændring blev vedtaget i det ungarske parlament afstemningen i det ungarske parlament om den fjerde forfatningsændring skete på trods af at europarådets generalsekretær thorbjørn jagland havde anmodet ungarns parlament om en udskydelse

vurdering af ændringernes afledte effekter selv mødtes jeg med generalsekretæren for europarådet thorbjørn jagland

den fjerde forfatningsændring blev stemt igennem i parlamentet det gav mig anledning til over for generalsekretæren personligt og på regeringens vegne at give udtryk for den fulde danske støtte til europarådets arbejde vi drøftede hvorledes der gennem indsatser fra europarådet og eu kunne bringes klarhed over udviklingen i ungarn samme dag

den fjerde forfatningsændring blev vedtaget gav thorbjørn jagland og europa kommissionens formand barosso i en fælleserklæring udtryk for deres bekymring og fastslog at en detaljeret vurdering af ændringerne i forfatningen vil blive foretaget og at det forventes at ungarn vil samarbejde siden da har både europarådet og kommissionen fortsat

af forfatningsændringerne europarådets venedigkommission fremlægger en udtalelse i midten af juni og den udtalelse må forventes at få stor betydning for om europarådets parlamentariske forsamling beslutter at igangsætte monitorering af ungarn sådan som forsamlingens monitoreringskomité indstillede i slutningen af april på grundlag af europa kommissionens første juridiske analyser gav barosso i en skrivelse af tolvte april til premierminister orbán udtryk for kommissionens alvorlige bekymringer over forfatningsændringernes overensstemmelse med eu retten kommissionen fortsætter sine juridiske analyser og vil tage de nødvendige skridt til at indlede traktatkrænkelsesproceduren hvis det er relevant og er der elementer i forfatningsændringen som strider imod eus traktater

skal det naturligvis håndteres det siger sig selv og det har jeg også gjort klart over for den ungarske regering regeringen bakker således stærkt op

kommissionens og europarådets arbejde for at sikre fuld respekt for de grundlæggende rettigheder det gælder i forhold til ungarn og det gælder i forhold til alle andre eu lande de værdier som vi er blevet enige om i eu og som står beskrevet i traktaten skal vi værne om respektere og efterleve det er ikke blot ord på et stykke papir der ligger nøje overvejelser og stillingtagen bag helt fra begyndelsen har vi været fælles om at skabe en fredelig sameksistens med hinanden i respekt for de demokratiske principper men vores værdier er ikke kun vigtige for at sikre et stærkt internt i fællesskab de er også vigtige

den globale udvikling det er en alvorlig sag at slække på vores fælles værdier

mistanke herom fortjener derfor at blive grundigt undersøgt før der tages stilling til eventuelle videre skridt det er derfor det rigtige i denne sag at afvente kommissionens og europarådets konklusioner og jeg skal på den baggrund og på regeringens vegne opfordre til at enhedslistens beslutningsforslag

rede for at

ungarn i den seneste tid er bekymrende ungarns seneste politiske udvikling bevæger sig

alle europas lande

i en historisk sammenhæng kan det virke besynderligt at ungarns politik nu

med traditionelle demokratiske

som blandt andet det danske samfund bygger på ungarns første frie valg fandt sted den fireogtyvende marts nitten halvfems først fra

ungarns første frie valg tilbage i nitten halvfems var en forløsende begivenhed efter mere end fyrre års kommunistisk indflydelse fra sovjetunionen en indflydelse som indebar talrige likvideringer og fængslinger af politiske modstandere mange demokratisk indstillede ungarere endte i sovjetiske koncentrationslejre og en stor del af dem mistede livet som

sig på grænsen af eller udfordrer om man vil

med til at definere europa som et både tolerant og pluralistisk fællesskab siden ungarns

regering kom til magten i foråret to tusind og tretten er

en af ændringerne beror på at landets forfatningsdomstol svækkes

med regeringen nu bliver svækket i danmark

som en lang række regeringer på tværs af europa har udtrykt

europarådets såkaldte venedigkommission undersøger allerede disse forfatningsmæssige forhold i ungarn

videre forløb hvis danmark skulle gå enegang og tage initiativer på egen hånd vi

klar og gennemarbejdet analyse af

i venstre mener vi ikke at vi bør drage konklusioner på baggrund af det grundlag vi har i øjeblikket da det ikke er fuldt ud belyst det vil hverken gavne ungarn europa eller danmark

at han mener at stemmeretten bør fratages ungarn i

europaparlamentsmedlem herre morten messerschmidt at der ikke altid er fuldstændig overensstemmelse mellem

venstres holdning og det er altså ikke den samme holdning som

ungarn stemmeretten når jeg siger det

der står i beslutningsforslaget at man skal bruge nato

hvis man skal lægge den politiske diskussion om hvor

til side så synes jeg sådan set også der er nogle problemer i det

jeg ikke i min ordførertale men når nu

overholder grundlæggende menneskerettigheder

det som er bekymringen i forhold til ungarn og det er også derfor vi fra enhedslistens side foreslår at at man fra dansk side ikke lukker øjnene men kritiserer den udvikling som er i gang

at venstre ikke ligesom herre jens rohde har opfordret til står vagt om frihedsrettighederne

af min ordførertale på venstres folketingsgruppes vegne men

den vej som enhedslisten her lægger op til synes vi ikke er farbar vi synes ikke det

det er rigtig nok at det her beslutningsforslag er mindre vidtgående end

europa parlamentet

ved det udgangspunkt at vi faktisk er enige med regeringen i denne sag i forhold til hvad der vil være den mest fornuftige fremgangsmåde

få påvirket den ungarske regering men også med respekt for at det skal ske på et oplyst og sagligt grundlag

den videre diskussion i en kommende folketingssamling eller

bare sige at det

tak for det det vi diskuterer i dag er jo den seneste udvikling i ungarn eller måske rettere hvordan man skal gribe det

ikke er nogen tvivl om at vi fra socialdemokratisk side er yderst kritiske over for nogle af de udviklinger de tendenser og de beslutninger der er truffet i ungarn derfor har vi også sagt at det skal undersøges til bunds

handler om grundlæggende rettigheder det handler om overholdelsen kan man sige af eus spilleregler

spørgsmål gives der ingen rabat der kan man ikke forhandle sig til nogle gange at overholde spillereglerne menneskerettighederne retsstatsprincipperne eller andet og i andre sammenhænge så lige smyge sig lidt nemmere om ved det så der bliver ikke snydt på vægten

budskabet fra socialdemokraterne er at selvfølgelig skal ungarn overholde de spilleregler vi har i eu hverken mere eller mindre

også rigtig glad for at europa kommissionen som jo er dem der så at sige ifølge traktaten skal sikre at landene overholder spillereglerne har udtrykt sig kritisk at europarådet har udtrykt sig kritisk og at man har sat en undersøgelse i gang af præcis hvad det er der er sket

selv om vi alle sammen har hørt rigtig meget fra medier og fra forskellige kommentatorer

hvad det er der egentlig er sket det er den rigtige fremgangsmåde inden vi træffer en beslutning og det er i øvrigt også

vi har vedtaget i eu

kommissionen europarådet og den danske regering har lagt i forhold til at sige lad os ikke bytte om på rækkefølgen lad os ikke spænde vognen foran hesten først så undersøger vi præcis hvad der er op og ned i den her sag

jeg fuldstændig overbevist om at europa kommissionen og europarådet tager de nødvendige skridt for at få ungarn tilbage på sporet

på den baggrund kan vi ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag og jeg skulle huske at sige at

europarådet vil være kræfter der vil spolere at

tænke mig at høre fra socialdemokraterne om man deler den bekymring

en opbakning der er stor nok eller en enighed hvis det er påkrævet til at kritisere krænkelserne af grundlæggende demokratiske rettigheder i ungarn

at opnå enighed om en kritik men i virkeligheden er det jo også baggrunden for at vi siger at man er nødt til at gøre det på et sagligt grundlag og hvis man fulgte enhedslistens opfordring i dag og gik ud

kunne det jo også få den effekt at der var nogle af

allierede eller venner som i den her situation ville komme ud med et forsvar

så ender vi måske i en situation hvor eu står splittet i det her spørgsmål og det er det sidste

er chancen for at få en samlet kritik fra eus side af ungarn på et oplyst grundlag

er at kritisere vores bedste chance for også at få ungarn tilbage på sporet at landene begynder at gå enegang er efter min overbevisning

gøre det her usikkert på og måske også undergrave den kritik som vi faktisk ønsker at rejse

ligger der jo en kritik på bordet så sent som i går så jeg at human rights watch var ude at kritisere udviklingen i ungarn det er jo muligt for den danske regering at dække sig ind bag eksempelvis europarådets

deler socialdemokraterne ikke den bekymring at der vil være den situation at man i eu kredsen ikke kan komme til enighed at man i europarådets

kritikken vil blive stemt ned og at vi dermed ikke har nogen lande

fra regeringens side ikke er bekymrede vi udtaler jo netop at vi ser med meget stor bekymring på det her problem og derfor er vi også meget glade for at både europarådet og kommissionen har været kritiske og

det her skal undersøges til bunds det eneste vi siger er bare at muligheden for at rette en kritik som er så stærk at ungarn ikke kan overhøre den

den eneste chance vi har for at stå samlet i eu

bliver enige om præcis hvad der er op og ned i den forfatningsændring vi får lavet en ordentlig analyse af det og at vi så lader europa kommissionen som er dem vi

spille ud så kan vi sammen sikre at ungarn kommer tilbage på sporet det er jo til syvende og sidst det det handler om og det opnår vi altså

hvis vi tør stå sammen i det internationale samfund i stedet for at spille hinanden ud

at regeringen skal rejse spørgsmålet om den ungarske regerings brud på fundamentale demokratiske spilleregler i alle relevante relevante

ligger der en hel stak beslutningsforslag

jeg forstår faktisk ikke rigtig beslutningsforslaget er det her sådan et

så mener jeg faktisk at den løsning

er sat til at vogte de spilleregler der er inden for eu og det er så den proces der bliver sat i gang hvis

hvor kommer nato ind i billedet jeg kan simpelt hen ikke finde hoved og hale i det

det håber jeg så selvfølgelig at enhedslistens ordfører kan forklare for mig vi støtter

vi ved der er nogle problemer i ungarn det kan vi alle sammen blive enige om vi ved også at der er nogle der er ved at undersøge om de her forfatningsændringer

traktatstridige i forhold til eu men spørgsmålet er om det er det vi skal se på

der står bare at man skal kritisere dem eller rejse spørgsmålet og det skal man så gøre rigtig mange steder vi støtter det i hvert fald ikke fra dansk folkepartis side jeg vil sige det sådan at der har været foretaget en masse forfatningsændringer

og alt andet lige er det min opfattelse at der var et frit og demokratisk valg i to tusind og ti i ungarn det

et parti som har fået næsten tre og halvtreds procent af stemmerne og som dermed har mulighed for at lave de her forfatningsændringer

strider mod nogle af de principielle

værdier nu hader jeg det ord og det ved enhedslistens ordfører også fra vores europaudvalgsmøder jeg bryder mig ikke om

det er kommissionens opgave

foreslår at man rejser kritikken i samtlige internationale

lige pludselig vil vente på europa kommissionen før danmark skal gøre noget det plejer bare ikke at være dansk folkepartis

der finder krænkelser af grundlæggende demokratiske rettigheder sted hvorfor skal vi så ikke kritisere det

kan være rigtig mange ting jeg ved hvad jeg

herre nikolaj villumsen har en anden anden

der foregår i andre lande at det nogle gange kan være rigtig svært at definere hvad der er indre anliggender og hvad man som andet land det ydre samfund skal blande sig i alt andet lige

vil jeg sige at jeg ville blive rigtig rigtig vred hvis ungarn brokkede sig over vi for eksempel ændrede grundloven så

det strider imod det de mener er de rettigheder der skal bruges så

bare er sort hvidt og netop derfor sagde jeg også i min ordførertale at

nu er det ungarn der er taget op og det er derfor jeg ikke helt forstår beslutningsforslaget kommer der andre lande næste gang der

demokratiske spilleregler ikke bliver fulgt eller hvor man måske ikke har ytringsfrihed

masser af ting som er

kritisere hvis man ser

uregelmæssigheder og krænkelser af grundlæggende rettigheder ude i verden jeg kan så forstå at

dansk folkeparti det forstår jeg ikke jeg troede at vi har en enighed men men det som er afgørende for mig

her beskriver er jo ikke noget der ville være en krænkelse af

demokratiske rettigheder men det vi har set i ungarn er jo eksempelvis at man har lukket medier man har indskrænket mediefriheden det er helt konkret at man har krænket og undergravet domstolenes uafhængighed af det politiske system det er jo dybt problematisk og det undrer mig meget at dansk

og ikke sætter en finger på det og vil være med til at støtte at vi fra dansk side skal sige fra over for

skal overholde de spilleregler det er ikke alting vi

enige med eu i vil jeg sige

ikke helt forstår beslutningsforslaget

enkelte nationalstater sende en kritik mod et eller andet land men det her

vi kritiserer det jeg har stor respekt for at vi er ude som valgobservatører at vi også er der i bulgarien og at der hvis der ikke er frie demokratiske valg bliver gjort noget

sfs ordfører på området som desværre ikke kunne være her i dag

om kritik af udviklingen i ungarn

jeg vil starte med at sige at jeg er glad for at vi alle sammen er enige om at vi ønsker et europa som er demokratisk og solidarisk

derfor er det også vigtigt at vi holder øje med at disse

siden premierminister orbán kom til magten gennemført fire

den fjerde og sidste trådte i kraft den ellevte marts i år og denne traktatændring har blandt andet medført alvorlige ændringer i forholdene for minoriteter såsom

har der været en indskrænkelse af pressefriheden det er vi i sf naturligvis stærk modstander af og vi ønsker på det skarpeste at tage afstand fra en manglende hensyntagen til basale menneskerettigheder den udvikling kan vi som medmennesker ikke acceptere vi er derfor i

glade for at både eu og europarådet er opmærksomme på udviklingen i ungarn i sf har vi tillid til at europa kommissionen følger op på den traktatkrænkelsesprocedure som blev igangsat i

undersøges hvorvidt den nyeste traktatændring i ungarn vil få konsekvenser for landet i sf finder vi det derfor naturligt at afvente europa

og europarådets endelige resultater af

ved forfatningsændring på forfatningsændring har det regerende højreorienterede fideszparti gradvis undermineret landets grundlov og landets uafhængige forfatningsdomstol vi har set at ændringerne forhindrer en reel prøvelse af de love som parlamentsflertallet gennemfører fordi dommere ikke længere må referere retspraksis i den slags sager vi har også set forbud mod at føre valgkamp i private medier og grundlovspåbud om at en rigtig familie består af en mand og en kvinde vi har sågar set transparency international advare

at ændringer af landets valglov vil betyde at valgsnyd ikke i fremtiden vil kunne opdages i liberal alliance mener vi dog at en kritisk linje over for ungarn ikke bør stå alene der er et stort antal lande der ikke kan finde ud af at respektere almindelige borgerlige

og demokratiske rettigheder og spilleregler det gælder både lande med højreorienterede

venstreorienterede regeringer vi finder derfor at man burde supplere kritikken af ungarns regering med kritik af

eksempel cuba venezuela og nordkorea der er nemlig også meget god grund til at være kritisk over for udviklingen i disse lande ifølge human rights watch undertrykker cuba nærmest alle former for opposition raúl castros regering gennemtvinger politisk ensretning ved brug af tæv rejserestriktioner og påtvungen eksil og selv om den cubanske regering har løsladt nogle politiske fanger under betingelse af at de forlod landet forsætter man med at idømme dissidenter straffe ved lukkede summariske retssager

nylig afdøde hugo chávez regering samlede konsekvent magten omkring regeringen og eroderede menneskerettighedsgarantier så man ustraffet kunne slippe af sted med at intimidere censurere og retsforfølge borgere der kritiserede præsidenten eller hans politiske program præsident chávez og hans støtter brugte blandt andet deres magt imod domstole medier og menneskerettighedsforkæmpere endelig fremhæver human rights watch i forhold til nordkorea at mere end tohundredetusind heriblandt mange børn sidder fængslet i lejre hvor man dør på grund af tvangsarbejde sult og vagters misbrug vilkårlige anholdelser mangel på retfærdige rettergange og tortur er vedvarende problemer der er ingen frie medier intet civilsamfund og ingen religionsfrihed

regerings politik har igen og igen udsat landets borgere for fødevaremangel og hungersnød liberal alliance forholder sig positivt spørgende i forhold til nærværende beslutningsforslag

men vi mener i bund og grund at den kritiske linje burde være mere konsistent og ramme både højreorienterede og venstreorienterede regeringer

af grundlæggende demokratiske rettigheder det er en udvikling som ikke bare er startet i går

som har stået på i over to år de forfatningsændringer som er blevet lavet i ungarn har mødt stor kritik internationalt man anklager

valgkredsene er blevet ændret til fordel for det

der er krænkelser af religiøse og seksuelle mindretal det er dybt alarmerende og noget vi ikke må lukke

har jeg været med til at vedtage en kritik af netop den udvikling der foregår lige nu i ungarn men det er en kritik som har mødt stor og organiseret modstand jeg frygter ærlig talt at den proces som er i gang i eu som er i gang i europarådet bliver forpurret af kræfter der ikke ønsker demokratiet og menneskerettighederne det godt

helt afgørende at vi fra dansk side aldrig lukker øjnene for krænkelser af demokrati og menneskerettigheder i europa ser vi lige nu at demokratiet er i krise og det er helt afgørende at vi ikke lukker øjnene for det men tager ansvaret på os som danmark og tør kritisere når vi ser noget der er forkert jeg tror danmark kan spille en meget meget vigtig rolle i at turde tone rent flag og sige fra der har været mange undskyldninger i dag for ikke at støtte enhedslistens forslag

at at ungarn er medlem af eu er ikke et faktum der gør at man ikke kan kritisere at de krænker grundlæggende demokratiske rettigheder at enhedslisten ikke kan lide nato

at der er noget forkert i landet og at der finder krænkelser af

i andre lande som cuba og nordkorea er da aldrig en undskyldning for at vi ikke skal kritisere at de finder sted i ungarn vi skal tværtimod kritisere krænkelser af

menneskerettigheder hver eneste gang vi ser de finder sted fra enhedslistens side er det afgørende at vi ikke begår de samme fejl som europa begik

trediverne men at vi aktivt kritiserer krænkelser af menneskerettighederne og siger fra når demokratiet er truet det foreslår vi

danmark skal gøre fremover i samtlige internationale fora hvor både danmark og ungarn sidder om bordet og samarbejder det er trist at folketingets partier og regeringen siger fra

fra enhedslistens side love at vi vil fortsætte kampen for demokratiske rettigheder i danmark i europa i hele verden og altid vil sige fra når vi ser krænkelser af demokratiet

mere den metode man vælger at bevæge sig frem efter som vi synes er lidt misforstået

hvis ordfører desværre er kommet til skade

venstre og regeringen har lagt og

var mere formålstjenligt at vente indtil juni måned hvor man har den her rapport og har et lidt mere oplyst grundlag og så kan man

det kunne være formålstjenligt lige at vente indtil vi alle sammen

grundlæggende demokratiske rettigheder når enhedslisten synes og når jeg synes at det er helt afgørende at gøre noget nu er det fordi danmark kan gøre en forskel her vi har i de to seneste år set en meget meget bekymrende udvikling i ungarn krænkelser af mediefriheden undergravelser af domstolenes uafhængighed og meget mere jeg mener at danmark bør

vente på at nogle andre tør tage det første skridt

sige fra når vi ser krænkelser og det er det enhedslisten helt konkret foreslår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

er økonomi og indenrigsministeren der får mulighed for at redegøre for regeringens holdning

vi behandler i dag et beslutningsforslag fra dansk folkeparti om en styrket beskyttelse af personnummeret forslaget går nærmere ud på at personer som har været udsat for misbrug af deres personnummer

skifte personnummer altså få et nyt derudover er det forslagsstillernes opfattelse at regeringen skal tage initiativ til at fremtidssikre personnummerregisteret

hackning det korte svar til forslagsstillerne er at vi deler de hensyn som

misbrug af deres personnumre i helt særlige tilfælde kan få et nyt det at hjælpe ofre for identitetsmisbrug

det er vigtigt at understrege at der ikke er nogen nem løsning når man er offer for den slags kriminalitet

er det vigtigt at finde ud af hvordan vi yder den hjælp der er behov for desværre er tildelingen af et nyt personnummer ikke altid en egnet løsning

og jeg håber at vi kan komme ind på det i dag når der ikke er grund til at tro at det sådan i al almindelighed vil hjælpe at tildele et nyt personnummer

i alle tilfælde er ude hos de erhvervsdrivende at rigtige form for identitetskontrol eller at identitetskontrollen blot er baseret på navn adresse og personnummer

ved brug af det gamle personnummer uanset hvor mange nye personnumre offeret tildeles derfor agter regeringen også at reservere denne løsning til særlige tilfælde nemlig de tilfælde hvor det faktisk kan hjælpe den person hvis identitet er blevet misbrugt at få et nyt personnummer det kræver at et nyt personnummer i det enkelte tilfælde kan forhindre yderligere misbrug vi taler med andre ord ikke om en ordning hvor tildelingen af et nyt personnummer bliver almindeligt forekommende

en falsk tryghed for mennesker som udsættes for identitetsmisbrug

er en grænseoverskridende og

er det vigtigt at det ikke bliver en falsk tryghed men en reel tryghed

dermed jo også sagt at det er vigtigt

regeringen at slå fast at det at bekæmpe identitetsmisbrug kræver mere end at fokusere på personnummeret alene det involverer politiet i forhold til at opklare og forebygge de forbrydelser der er forbundet med misbruget

udstrækning men det involverer i sagens natur også andre myndigheder den enkelte borger relevante virksomheder og deres brancheorganisationer foruden den politimæssige indsats er der således iværksat en række initiativer på området

at spørgsmålet om den nødvendige identitetskontrol ved køb på internettet rejses over for de relevante virksomheder og brancheorganisationer erhvervsministeren har ved brev af toogtyvende april i år skrevet til teleindustrien de største teleselskaber dansk erhverv og dansk industri og opfordret til at identitetskontrollen i erhvervsvirksomheder tages alvorligt og indrettes sådan at risikoen for identitetsmisbrug

langt langt mindre

er virksomheder som ikke anvender nødvendige sikkerhedsforanstaltninger men alene baserer deres identitetskontrol på et oplyst navn en adresse

kombineres med et krav om samtidig anvendelse af betalingskort eller nemid netop et krav om samtidig anvendelse af betalingskort til hel eller delvis betaling eller nemid

mistillid til nethandel og det skaber også mistillid til virksomheders brug af oplysninger og det er jo sådan set det virksomheder blandt andet skal leve af

tager det lige så alvorligt som vi gør for at sikre at identitetskontrollen bliver god nok derfor er det også min opfattelse at vi skal lade eventuelle lovinitiativer afvente at virksomhederne selv på baggrund af erhvervsministerens henvendelse tager affære i denne sag

helt klar til at se på om forbrugerbeskyttelsen er god nok for ofre for identitetsmisbrug herunder om vi kan gøre mere over for de virksomheder som ikke foretager den nødvendige kontrol af identiteten

det er et led i regeringens forbrugerpolitiske eftersyn at der skal ske en strukturering og en effektivisering af den måde der bliver rådgivet på når det handler om misbrug af identitet og om identitetstyveri det arbejde er forankret i digitaliseringsstyrelsen hvor der er

her deltager en række offentlige og private organisationer og virksomheder herunder selvfølgelig justitsministeriet datatilsynet rigspolitiet danmarks tekniske universitet forbrugerrådet og det kriminalpræventive råd for at nævne nogle af de vigtigste digitaliseringsstyrelsen har oplyst at det er hensigten at erfaringen fra det forum af interessenter skal anvendes til at samle

den information og rådgivning om identitetstyveri

vil digitaliseringsstyrelsen her i år lancere en samlet portal om identitetstyveri eller måske snarere om hvordan man forebygger at det sker på nuværende tidspunkt

kan vejledning om forebyggelse af identitetsmisbrug samt rådgivning til personer som er udsat for misbrug blandt andet findes på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside rigspolitiet det kriminalpræventive råd og digitaliseringsstyrelsen har for eksempel udarbejdet ti gode råd til at undgå identitetstyveri som er blevet gjort tilgængelige på en række forskellige hjemmesider der har også i den årlige kampagne netsikkernu

det seneste har der også været fokus på sikkerheden omkring cpr systemet

også over for forslagsstillerne anerkende at vi deler interessen for sikkerheden omkring cpr dermed jo

vi er lige så optaget af det som forslagsstillerne men når man ser på den måde som cpr håndteres på

cpr er underlagt

er med it leverandøren csc danmark indgået en skriftlig

til sikring af at både persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen iagttages

informationssikkerheden omkring cpr systemet er baseret på en it sikkerhedsstandard som hedder ds fire hundrede og fire og firs den gælder for hele staten

er virkeliggjort for cpr systemet blandt andet ved at csc danmark er kontraktligt forpligtet

at efterleve de relevante dele af denne standard cpr kontoret sørger med jævne mellemrum for at en ekstern it revisionsvirksomhed reviderer om det så faktisk også er tilfældet altså gør csc det til virkelighed efterlever de de relevante dele af standarden ds

har bliver til virkelighed og ikke bliver til noget på et stykke papir rigsrevisionen gennemgik i to tusind og elleve it sikkerheden i indenrigs og sundhedsministeriet og dengang vurderede rigsrevisionen at it styringen af cpr registeret var tilfredsstillende som driftsleverandør for cpr systemet overvåger

csc danmark løbende internettrafikken og iværksætter nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til det til enhver tid herskende trusselsbillede cpr systemet er aldrig siden oprettelsen i nitten otte og tres blevet hacket

synes jeg sådan set er værd at hæfte sig ved når man ser på hvor det ellers er lykkedes for hackere at komme ind og det er som sagt ikke fordi der ikke

sikkerhedsmæssige risikobillede for statens anvendelse af internettet og også varsler

som er baseret på internettet ud over govcert samarbejder csc på området også med politiets it efterforskningscenter nitec og pet samlet set er det min opfattelse at der i forhold til cpr systemet er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til det aktuelle trusselsbillede så langt så godt for det betyder jo at selv om fundamentet er

skal der arbejdes videre i cpr

resultatkontrakt for to tusind og tretten er der indsat et krav om at cpr administrationen skal udarbejde en handlingsplan for hvordan cpr

vil sikre en kontinuerlig maksimering af sikkerheden for cpr systemet

deltager også i en tværministeriel arbejdsgruppe nedsat af regeringen

gennemføre en analyse af personregistreringen i danmark analysen skal blandt andet indeholde en nærmere

der kan følge af den måde registrering af grunddata om personer i dag er indrettet på herunder blandt andet cpr nummeret og cpr registerets opbygning

skal efter planen være færdig her til efteråret dermed jo også

afgørende at cpr er sikkert men jeg deler til gengæld ikke bekymringen fordi der som sagt

at sikre fundamentet men også for fremadrettet at sørge for at sikkerheden

femte november to tusind og tolv blev cpr kontorets hjemmeside

anonymous proklamerede på internettet at den var ansvarlig og at gruppen nu var i besiddelse af alle danskeres personnummer

havde opnået adgang til cpr systemet og til alle danskeres personnummer var uden hold i virkeligheden cpr kontorets hjemmeside indeholder nemlig ikke personfølsomme oplysninger men derimod offentligt tilgængelig information om cpr systemet lovgivningen dataindhold og så fremdeles der er ingen og det vil jeg gerne understrege kobling mellem hjemmesiden og selve cpr

sagde regeringen jo også

der var brug for at man kunne få mulighed for at

på kriminel vis

man annoncerer at der måske kommer et i den nye folketingssamling det jeg godt kunne tænke mig at høre

blive fremsat og vedtaget vil det hjælpe for eksempel

i den nye folketingssamling og jeg håber da bestemt på folketingets villighed til at sørge for at det også kan blive vedtaget

der vil være tilfælde hvor det at få et nyt cpr nummer vil være en løsning på misbrug af ens identitet jeg håber så også at vi samtidig kan

gjort stadig flere opmærksomme på at den egentlige sikkerhed omkring cpr numrene

løser man ikke ved at kunne få et nyt det løser man ved

og det løser man ved at sørge for at virksomheder faktisk bruger andet og mere end cpr nummeret til identitetskontrol men som sagt

fra regeringens side et tilsagn om at det er på det konkrete lovprogram

havde et andet forslag på det her område til behandling og hvor regeringen

så måske to tusind og fjorten kan det jo godt ende med før der rent faktisk sker noget

kunne ministeren også sige hvilken persongruppe vi taler om altså hvor mange kan få gavn af

kunne beskytte sig ad den vej mod kriminalitet

i forhold til det faktum at dem der har forstand på det her siger at det er relativt nemt og eksempelvis vil være muligt

ministerens cpr nummer i løbet af to minutter

hvordan kan vi forvente at der bliver dæmmet op for det det som man foreslår

de her ting prøver gentagne gange med forskellige kombinationer og finder så ret hurtigt det nummer

hvor mange det er eller hvad der vil være kendetegnende for den gruppe fordi lovforslaget jo ikke er fremsat endnu det er ikke engang sendt i høring det kommer til at ske senere hvad der bagudrettet har været grunden til at det har taget tid skal jeg ikke kloge mig på det skal laves i et samarbejde mellem

cpr kontoret i økonomi og indenrigsministeriet men også justitsministeriet men i hvert fald så kommer det der er to ting som jeg synes er meget afgørende i debatten i dag den ene er hvordan man hjælper mennesker som er blevet udsat for et identitetstyveri hvor det i særlige tilfælde at kunne få et nyt personnummer kan være en del af løsningen hvordan forebygger man at identitetstyveri

to forhold at iagttage når det kommer til det det ene er som sagt at der er nedsat en arbejdsgruppe som kan se på hvordan

kan være et af dem at man har en central spærring i stedet for at man har decentrale spærringer det andet er at virksomheder og deres brancheorganisationer skal tage medansvar for at de ved hvem deres kunder er

ikke er nogen som misbruger andres identitet

jeg synes ikke man skal lade hverken virksomheder eller brancheorganisationer så at sige komme af krogen for de har også et ansvar for at vide at den kunde der køber ind hos dem

kvittere for at regeringen har planer om at der skal ske noget på det her område vi støtter beslutningsforslaget meget

kriminalitet så det vil jeg gerne kvittere for

og se frem til jeg ser meget frem til at der kommer et udspil fra regeringens side jeg tror at de mennesker der er i klemme her i den grad

på at jeg bliver nødt til at forlade debatten men hermed en tilkendegivelse om at vi støtter beslutningsforslaget

set et synes jeg principielt meget

at det bliver en mulighed for dem der bliver udsat for identitetstyveri og den kriminalitet som

tyveriet af identiteten er jo typisk noget som så

invaderende overgreb

med fuldstændig samme alvor på det her spørgsmål som både forslagsstillerne og dem der måtte støtte det

også derfor at de ting som er indeholdt i det allerede er en del

umuligt at få et nyt personnummer der er nogle helt ekstremt få tilfælde hvor det kan lade sig gøre men ellers er det jo udelukket at det kan det og så må man ty til andre metoder

anerkendelse af at regeringen ser at der

former for tyveri en form for overgreb som bør forebygges og lige præcis i forebyggelsen håber jeg også at det konservative folkeparti er med på

ved at have en meget stærk sikkerhed for at den kunde man har via internettet faktisk er den som vedkommende giver sig ud for at være det ansvar

at nogen virksomhed eller nogen brancheorganisation skal have mulighed for så at sige at smyge af sig fordi ofre for identitetstyverier i særlige tilfælde kan få

er stadig væk bedre end det bliver udsat for det overgreb som allerede nu flere gange er blevet beskrevet som endog særdeles

være muligt at få nyt cpr nummer der har også været samråd med ministeren

er glad for at ministeren her i dag har lovet

der kommer et lovforslag i næste samling synes jeg lyder rigtig godt jeg vil også gerne takke dansk folkeparti for at rejse en

vi ser meget alvorligt på det stigende misbrug af personnumre

identitetstyveri identitetstyveri er

den fortjener et politisk fokus og ikke kun medieomtale fordi det så tilfældigvis er en kendis som dj

er offeret som jeg kan forstå nu hvor ministeren røbede

hørt på både philip og hans makker

er jo krænkende at få stjålet sin identitet uanset om man er dj eller ej det er noget der kræver fokus hvad enten det er kendte mennesker der kommer ud for det her eller ej mange

nok prøvet at miste deres pung enten fordi de har tabt den eller den er blevet stjålet og dermed også et eller flere identifikationskort men det er nok de færreste som er klar over hvilke konsekvenser det kan medføre med et simpelt sygesikringsbevis kan kan kriminelle foretage et misbrug af personlige oplysninger der kan have uoverskuelige og vidtrækkende konsekvenser for den enkelte formålet med identitetstyveri

særligt når de personlige oplysninger bruges til at oprette lån eller en ny konto i offerets navn

personlige oplysninger så formålet med beslutningsforslaget og

at gøre det vanskeligere for de kriminelle at misbruge andres identitet med forslaget ønsker forslagsstillerne at der foretages en øget indsats for at styrke beskyttelsen af personnummeret mod identitetstyveri

at sikre det den ene model går ud på at der skabes hjemmel

at det nuværende personnummer kan udskiftes i tilfælde af identitetstyveri og identitetssvindel

den anden model går ud på at hele personnummerregisteret reformeres så en persons personnummer gøres til et grundpersonnummer som skal bruges til at generere et antal områdespecifikke numre som skal anvendes til specifikke identifikationsbehov venstre mener at identitetstyveri er en særlig grov form for kriminalitet for ofrene da den efterlader ofrene både krænkede og magtesløse og venstre mener derfor at der er behov for en bred indsats for at komme svindelen med personnumre og identitetstyveri til livs en styrket beskyttelse af personnummeret vil være et vigtigt skridt i den rigtige retning venstre er af den opfattelse at der i ganske særlige tilfælde skal kunne tildeles et nyt personnummer vi mener at der bør gives mulighed for at skifte personnummer i de specifikke tilfælde hvor der er et særligt behov for det eksempelvis ved særlig grove tilfælde af

vi mener dog ikke at tiden er inde til at hele personnummerregisteret skal reformeres

mange tilfælde af identitetstyveri sker ved misbrug af

der handles på internettet og der findes også webbutikker som tilsyneladende alene baserer deres identitetskontrol på et oplyst navn adresse og personnummer disse forretninger bør foretage den nødvendige identitetskontrol og ikke udelukkende anvende personnummeret ministeren lovede jo så på samrådet den fjerde april at se nærmere på muligheden for at tildele et nyt personnummer til ofre for identitetsmisbrug i helt

rart at ministeren i dag har fulgt op

der kom på samrådet med et lovforslag i næste samling selv om jeg da godt kan dele dansk folkepartis

undren over at det ikke er sket

en lappeløsning på et opstået problem det vigtigste er at sikre at personnumre ikke bliver stjålet at det offentlige bevarer

jeg sige at venstre gerne vil hjælpe philip lundsgaard og alle mulige andre der er kommet i klemme identitetstyveri men der skal altså være nogle særlig gode grunde til at man decideret kan skifte personnummer så venstre støtter

med under det samråd den fjerde april som blev afholdt med ministeren

af muligheden for at få et nyt cpr nummer

det jeg ser er blevet sagt ved samrådet

er i helt ekstreme undtagelsestilfælde regeringen vil tillade det og der må jeg bare sige at id tyveri desværre

omfang på grund internettets udbredelse

er en relativt stor gruppe der får den her mulighed

det er en relativt stor gruppe der er udsat

meget meget vanskeligt og at det vil være i helt særlige tilfælde

på helt at man kan få et cpr nummer det skal selvfølgelig være en mulighed for de mennesker

regeringen har sat i gang for at gøre hvad

for at undgå at folk stjæler hinandens cpr numre og udnytter det stjålne cpr nummer

andre former for identitetstyveri dansk folkeparti ønsker med det her beslutningsforslag at

stjålet deres cpr nummer kan få et nyt

er i gang med at udarbejde et nyt

debatten mellem herre peter skaarup og indenrigs og økonomiministeren også viste men et nyt personnummer hjælper jo ikke i alle tilfælde for tyven kan jo stadig bruge det gamle personnummer

og

virksomhederne til at kontrollere om navn og personnummer passer sammen

som betaler derfor har regeringen rejst

her problemstilling over for erhvervslivet

gerne skulle tage et ansvar for

det her ikke finder sted ud over det har vi også sat et arbejde i gang med forbrugeroplysning så danskerne kan blive oplyst om hvad de selv kan gøre for at undgå identitetstyveri det er et arbejde

justitsministeriet datatilsynet

rigspolitiet dtu forbrugerrådet det kriminalpræventive råd og andre deltager

blive oplyst om hvad de selv kan være med til at gøre dansk folkeparti er også bekymret for om staten beskytter vores cpr nummer godt nok ligesom ministeren deler herre ole

og jeg ikke den bekymring men jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege at myndighederne selvfølgelig skal gøre

og have de bedste folk for det siger sig selv at det her område udvikler sig rigtig meget og det samme gør de kriminelle og derfor skal vi være

modarbejde den kriminalitet der foregår her rigsrevisionen gennemgik for to år siden vor sikkerhed og kontrol

deler den bekymring som dansk folkeparti giver udtryk for

at det ser ud til at regeringen er på vej med noget

det bliver spændende at se hvad det præcise indhold er

det lykkedes at få regeringen til at tilkendegive at den nu ville se på mulighederne for at

tilsyneladende ingenting sket fra regeringens side det samme i efteråret 2012 stadig ingen

begyndelsen af 2013 stadig væk ingenting ministeren sagde at man er meget optaget af den her problemstilling synes den radikale ordfører ikke at

præg af man har igangsat en masse initiativer også til at undgå at det overhovedet finder sted en ting er jo at man kan få et nyt cpr nummer men en anden ting er jo at folk helst ikke skulle have den mulighed

betale for den der har vi jo igangsat en masse initiativer og så er der også

håndslag både fra mig og og indenrigsministeren på at der kommer et lovforslag

to tusind og tolv havde en meget spændende debat som også blev en del af danmarks radios dækning af sagen hvor det socialdemokratiske medlem af retsudvalget fru mette reissmann

nu var man i gang med at sikre at man kunne skifte cpr nummer det

en forventning hos mange borgere og

i bedste fald kan regne med

måske sker

tusind og tretten måske først i to tusind og fjorten

sygesikringskortet er forsvundet sammen med så meget andet man skynder sig at spærre sit kreditkort man får nyt pas og ny sygesikring men man kan ikke spærre sit cpr nummer og så kan man desværre som borger være ret ilde stedt der kan optages lån der kan meldes flytning der kan foretages køb på nettet på ens vegne og man kan sågar

takke for forslaget på det her vigtige område der også har sfs bevågenhed

været en del medieomtale af identitetstyveri og det står jo klart for enhver hvor grænseoverskridende det må være

ønsker at hjælpe de borgere der oplever identitetstyveri spørgsmålet er dog om muligheden for at skifte cpr nummer er det der skal til det er det utvivlsomt i nogle tilfælde og derfor er vi i sf glade for at regeringen allerede har meddelt at den i den kommende samling vil fremsætte lovforslag om netop denne problemstilling på den måde imødekommes forslagsstillernes intention sådan set allerede

tror vi dog at der skal en mangesidet indsats til for at forhindre identitetstyveri som handel og kommunikation på nettet

bliver mere og mere udbredt vil flere borgere potentielt være i farezonen derfor er det helt afgørende

samtidig sikrer ens personlige oplysninger herunder cpr nummer og login informationer regeringen har derfor taget en række initiativer der i den kommende tid og på forskellige områder sætter ind over for problemet

at se er der mindst tre hovedindsatser for det første skal virksomhederne være bedre til at bekræfte borgernes identitet ved køb det har ministeren allerede redegjort for

i den indsats har rigspolitiet

der er også andre organisationer herunder forbrugerrådet der informerer om de gode råd

derfor er vi også glade for at der i regeringens forbrugerpolitiske eftersyn står at der skal ske en strukturering og effektivisering af den eksisterende rådgivningsindsats i forhold til netop identitetstyveri

det arbejde er forankret i digitaliseringsstyrelsen som sammen med en række både offentlige og private organisationer deltager i et interesseforum der har til hensigt at lancere en samlet informationsportal om identitetstyveri sidst men ikke mindst er det måske værd at se nærmere på selve cpr systemet det er åbenlyst at sikkerheden omkring det skal være i top og så vidt vi er informeret

sådan skulle det gerne fortsat være og det er vores indtryk at man løbende har fokus på det

de kommentarer er det vores oplevelse at der allerede er taget hånd om henholdsvis muligheden for at skifte cpr nummer i særlige tilfælde og om at sikre cpr systemet mod ulovlig indtrængen

dog synes jeg at der alligevel var mange positive toner i i talen

beskæftiget sig en del med det her område

og seksogtyvetusind danskere har været udsat for identitetstyveri

tænke mig at høre om sf vurderer at det er den relativt store gruppe der skal have mulighed for at få

eller at det er en meget lille særlig gruppe der skal have den adgang

sfs ordfører om man er enig i at det vil være en god idé at lave en central spærring af

har været forskellige tal i omløb der har været nogle meget store og der har været nogle meget små tal i omløb jeg er ikke

i tvivl om om der er nogen der ved præcist så det må vi afvente et nærmere svar på i forhold til en central spærring

være en del af de overvejelser der indgår i arbejdet med fremsættelse af et nyt lovforslag

kan ikke give et præcist svar på om det er det der skal være løsningen

søge efter bestemte cpr numre og faktisk jo i dag med den manglende sikkerhed

registeret har relativt nemt ved det det er noget af det tv2dk har beskæftiget sig

numre i forhold til den gruppe der skal være omfattet

forskellige tal nogle steder er det ethundrede og seksogtyvetusind og andre siger at

lidt mindre tal men ministeren sagde jo i forbindelse

det åbne samråd vi havde i

ofre for identitetsmisbrug i visse helt særlige tilfælde kan der identificeres tilfælde hvor

vil regeringen søge at tilvejebringe lovhjemmel til at

enig i at det skal være den her meget meget snævre lille gruppe eller er det den brede

i større eller mindre grad og med større eller mindre konsekvenser og en anden ting er at vurdere hvilke løsninger der så skal til og der er

ændre et cpr nummer kan være en løsning for nogle og det er det der skal ses nærmere på i den kommende lovproces i forhold til at herre peter skaarup konkluderer hvad jeg

det man skal høre sf og mig sige

at vi deler interessen og bekymringen på dette felt

har forståelse for problematikken for de mennesker været udsat for identitetstyveri og at vi ser frem til den proces der kommer så hurtigt som muligt og

det at blive udsat for identitetstyveri er selvfølgelig et kæmpeproblem for den enkelte

også et problem for vores samfund som sådan når det opstår jeg tror vi alle sammen har set historierne

også været nogle langt

enkeltpersoner står tilbage med en gæld til op over begge ører fordi et andet menneske har misbrugt deres identitet samtidig kan vi jo også læse

ikke bare er et alvorligt men også stigende problem og det kan have uoverstigelige konsekvenser

kreditorerne om at den gæld der uretmæssigt er stiftet på ens vegne

at offeret står tilbage med gælden selv om

det er nogle alvorlige sager vi har med at gøre der er mange håndtag man kan gribe

for at imødekomme det her problem og forsøge at gøre noget det skal vi selvfølgelig også folketingets side et af de håndtag kan være en mulighed for at offeret for

vi noteret os at ministeren gentagne gange har sagt at der allerede i næste folketingssamling vil blive

forslag om det her og derfor må jeg ærligt indrømme at vi har ekstremt svært ved at se behovet for det beslutningsforslag vi står og behandler lige nu specielt fordi der allerede inden vi mødte her i salen er

om netop det i et skriftligt svar til

vi laver lige nu der står i beslutningsforslaget at der skal fremsættes et lovforslag i næste samling det har ministeren sagt at

i al stilfærdighed bemærke at forslagsstillerne i bemærkningerne til det her beslutningsforslag skriver noget der er meget rigtigt nemlig at en åbenlys kilde til problemerne er at persondataloven ikke overholdes det tror jeg

er er meget rigtigt

at resten af folketinget vil huske det næste gang der stilles forslag om at private virksomheder skal have adgang

private fodboldklubber skal have adgang til godt nok ikke cpr nummer men andre personfølsomme oplysninger

i den forbindelse vil jeg bare bemærke at hver eneste gang man giver flere parter herunder private virksomheder og foreninger adgang til personfølsomme oplysninger i diverse registre uanset om det indebærer

nogle oplysninger bliver opbevaret lemfældigt ender i de forkerte hænder og kan

at forslagsstillerne også vil huske næste gang vi har en diskussion om registrering og deling af personfølsomme oplysninger her i folketingssalen

ikke bare er en enkelt gang at dansk folkeparti

nogle oplysninger med private organisationer og virksomheder enhedslisten kan ikke støtte forslaget men vi glæder os til at se resultatet af regeringens arbejde

enhedslisten har nok også oplevet som vi i hvert fald har i dansk folkeparti at

meget tålmodighed det har vi haft i dansk folkeparti men jeg er ret sikker på

heller ikke fået et tilsagn om at der kommer et lovforslag

i det næste spørgsmål er så det er vel ikke helt ligegyldigt hvordan det lovforslag ser ud vi har i dansk folkeparti valgt en meget bred mulighed men det vi hidtil i

lige minde enhedslistens ordfører om

en meget stor gruppe der oplever den her form

det her beslutningsforslag der skulle være udslagsgivende for at regeringen giver det tilsagn som som vi har hørt gentaget i dag så vidt jeg kan se ved hurtigt at kigge på det

er det besvaret før man fremsatte det her beslutningsforslag om ikke andet

min korte tid i folketinget at det er

muligt at trække beslutningsforslag også når man nu engang har fået det resultat ud af dem man gerne ville have

et lovforslag kan indrettes jeg vil sige at

nogen udfordringer der bliver løst af at vedtage det her beslutningsforslag

de administrative udfordringer der ligger

er ikke løst med det her beslutningsforslag medmindre der ligger en meget lang redegørelse og et

vi vil meget gerne se hvad ministeriet kommer frem til før

os fast på hvordan det nærmere og mere præcist skal udformes det er blandt andet derfor at regeringen har et embedsapparat

set allerede i starten af to tusind og tolv tro på at der skete noget fra regeringens side og så skulle vi bare have siddet med armene over kors stadig væk nu her uden uden handling det gør vi så ikke

vi er optaget af at der rent faktisk sker noget så jeg synes

for at få lavet løsninger til gavn for de

til at komme med nogle ordentlige løsninger det tror jeg ikke

regeringen har givet et tilsagn som indeholder præcis det der står i det her beslutningsforslag

selv hvis vi så vedtog det her beslutningsforslag ville det

som sagt glæder vi os til at se resultatet af regeringens forhåbentlig siden det

og og så vil vi selvfølgelig tage stilling til hvordan vi synes det skal indrettes

meget optaget af at personfølsomme oplysninger forbliver

af personnummeret det synes

set lyder ganske fornuftigt

på den måde kan udgive sig for at være en og bruge ens personnummer og identitet

det kunne være dejligt hvis der er flere der gjorde det frivilligt men det kan så

et stykke tid det synes jeg da bestemt at man må anerkende men det lyder jo også som om ministeren og dermed regeringen ønsker at gøre det som forslagsstillerne ønsker og på den baggrund

hvem der skal have æren for hvad og så videre

set godt stemme for det her beslutningsforslag og vi kan sikkert

regeringen præsenterer i næste samling

det ser jo nemlig som herre simon emil ammitzbøll konkluderede ud til at regeringen vil gennemføre det vi egentlig gerne vil omend med en vis forsinkelse synes vi i dansk folkeparti

vi flere gange har spurgt til de her ting men hvor der altså ikke rigtig er sket noget fra regeringens side men

og det her beslutningsforslag og de andre gode initiativer har medført det at der sker noget så vil det være rigtig

højst nødvendig sikring

man var meget fremsynet da man for over fyrre år siden

det var faktisk ikke meningen at cpr numre var noget

situationen at man havde tænkt cpr nummeret som noget meget personligt som et anliggende mellem den enkelte borger og

det offentlige men meget er sket siden ikke mindst den her tekniske revolution hvor internettet spiller en

da registreret i sin tid blev oprettet kunne man jo heller ikke forudse at fremtidens

meget omfattende digitalisering og den øgede tilgængelighed

ville blive et stort problem som kunne ødelægge og besværliggøre

der var heller ikke ret mange der ville have formodet at tyverier af pas af kørekort og af andre personlige dokumenter i sig selv

ikke noget der er endeligt der er ikke nogen systemer der er perfekte heller ikke cpr registeret og det er derfor vi

lader det system følge med tiden

vores pligt som politikere at udvise den nødvendige rettidige omhu som det kræver at have et cpr system kort sagt vi skal reagere på virkeligheden i stedet for at lukke øjnene for den som det fremgår af vores beslutningsforslag er man i

man har mere opmærksomhed på situationen man har kriminaliseret det i en særlig paragraf det kunne vi også godt ønske

der sikrer at de mange borgere der er blevet ramt af identitetssvindel

straffeloven også for at politiet

det vil også være rettidig omhu hvis vi kan gennemføre en palet af initiativer jeg har lyttet til det ministeren sagde

har tænkt sig det er som sagt vigtigt at

vi bevæger den her sag videre jeg synes at sagsbehandlingen i folketinget har vist at

bliver ved med at stille spørgsmål som bliver ved med at have fokus

bliver ved med at lave høringer som vi jo også

hvor det kræver en fast hånd

at vi fremtidssikrer de offentlige digitale systemer mod eksempelvis it kriminalitet

dem

har fået oplysninger

her på den anden side af folketingets sommerferie

det som er blevet sagt i forbindelse med samrådet der er vi i dansk folkeparti helt klart bekymrede for

størrelsen af den gruppe der har brug for hjælp det er ikke en lille gruppe der kan tælles på én hånd eller

der skal have hjælp og det skal de have på en helt anderledes facon

har set det indtil nu vi har

dag også lige været inde på en af de sager som

handler om nemlig

en philip lundsgaards

andre ting her i danmark det

som han og andre har oplevet er

der sker tyveri af deres personlige dokumenter på et offentligt kontor men at de offentlige kontorer heller ikke er særlig flinke til at opbevare

dokumenter hvoraf cpr numre og andre ting fremgår

de låsemekanismer og de sikrede

at man kan behandle de her fortrolige personlige dokumenter på en ordentlig måde

vi ved at der foregår meget omfattende

med posten så der er altså nok at tage fat på

men også i forhold til det sådan mere lavpraktiske

det er vigtigt at regeringen er opmærksom på hvad man gør i andre lande for at komme de